påpeger i deres høringssvar det drejer sig om ganske få børn årligt så det burde være muligt for justitsministeren at finde en løsning på problemet

fravige nærhedsprincippet der går ud på at man som udgangspunkt skal sættes i fængsel tæt på sin bopæl mulighed for at give udgangskarantæne i alle tilfælde hvor en tilladelse til udgang nægtes eller

tilbagekaldes indførelse af en regel om at tvangsmæssig udelukkelse fra fællesskabet som udgangspunkt ikke kan vare mere end tre måneder samt adgang til undtagelsesvis at udelukke en indsat fra fællesskabet i op til fem dage hvis det er nødvendigt for at beskytte den indsatte selv mod overgreb fra andre indsatte udvidet adgang til at modregne i lønnen når den indsatte har udøvet hærværk eller lignende erstatning til dømte der ved en fejl har udført for meget samfundstjeneste og afgiftsfri domstolsprøvelse af visse af kriminalforsorgens afgørelser endelig

en bestemmelse som må vække misundelse blandt de fleste af landets præster det er nemlig

et decideret problem i fængslerne at der kommer så mange til gudstjeneste at det ligefrem udgør et sikkerhedsproblem

at problemet som udgangspunkt bør løses ved at holde flere gudstjenester men vi vil under udvalgsbehandlingen forsøge at komme i dybden med baggrunden for at så mange indsatte i de danske fængsler gerne vil i kirke med de indledende forbehold er venstre dog positiv over for lovforslaget der er tale om fornuftige forslag som vil give kriminalforsorgen bedre mulighed for at sikre at afsoningen foregår på en måde der tager hensyn til både medarbejdernes og de indsattes sikkerhed straffuldbyrdelsesloven er blevet ændret i flere omgange de seneste år og der har generelt været bred opbakning i folketinget til løbende at justere loven så vi sikrer de bedst mulige forhold i landets fængsler så selv om regeringens parlamentariske grundlag enhedslisten hidtil har nægtet at tage ansvar for at sikre en ordentlig hverdag for de ansatte i kriminalforsorgen ved tidligere revisioner af straffuldbyrdelsesloven træder venstre gerne til og hjælper regeringen med at få

jeg

der er

afsoner i jeg har jo den grundholdning at vores retssystem i for høj grad tager hensyn

som burde være i centrum så derfor synes jeg at denne ændring af nærhedsprincippet er rigtig god en anden ændring som jeg gerne vil fremhæve er at man i fremtiden får endnu større pligt

at tage sit barn med til afsoning for ligesom vi i

offeret højest så prioriterer vi også barnets tarv rigtig højt en tredje ting i lovforslaget er at kriminalforsorgen fremover kan begrænse antallet af indsatte der deltager i gudstjenester i institutionerne

tilknytningen til kristendommen som et godt redskab til at give de kriminelle nogle gode værdier

i de tilfælde er det så bare vigtigt at

flere gudstjenester samme dag eller at den indsatte får

er for udnyttelse af beskæftigelsesvederlaget hvis en institution ikke kan tilbyde beskæftigelse til den indsatte det foreslås også at adgangen til at træffe beslutning om udgangskarantæne udvides

at man kun kan give karantæne i tilfælde hvor der

fremover kommer det også til at omfatte tilfælde hvor udgangen nægtes eller tilbagekaldes på grund af fare for misbrug og det er en ændring som

at vi stadig ser nærhedsprincippet som en hjørnesten når man diskuterer hvor den indsatte skal afsone

og andre religiøse ritualer af sikkerhedsmæssige hensyn

for at så mange indsatte benytter retten til at praktisere deres religion men i tider hvor

giver det god mening at hele grupperinger simpelt hen udelukkes for at undgå at to stridende grupperinger skulle udgøre en

praktisere sin religion som beskrevet i

de indsatte i de danske fængsler

for lovforslagets rammer og vi har tillid til at kriminalforsorgen vil udmønte det således som indsat har man mulighed for at få et barn mellem en og tre år med sig

får tilladelse til at medbringe sit barn har der naturligvis hidtil været en undersøgelse af omstændighederne på den givne institution

fængselsmiljøet en større påvirkning

er vi glade for dette tiltag da fængselsmiljøet er mindst lige så relevant for det lille barns ve og vel som de fysiske rammer

som glad for at der bliver sat en tidsgrænse på tre måneder for hvor længe

indsat tvangsmæssigt kan udelukkes fra fællesskab med de øvrige indsatte desuden er det også et godt tiltag at man i op til fem dage kan udelukke en indsat for simpelt hen at beskytte den indsatte selv grænsen på blot fem dage understreger at det er et værktøj som sjældent må benyttes

jeg kort nævne et par andre ændringer når tilladelse til udgang nægtes vil man med dette lovforslag altid kunne træffe afgørelse om udgangskarantæne lovforslaget dæmmer op for et misbrug af beskæftigelsesvederlaget

udført for meget samfundstjeneste og sidst men ikke mindst afskaffes der en række klagegebyrer så det bliver afgiftsfrit at få prøvet kriminalforsorgens afgørelser en god og blandet landhandel samlet set

forslaget her lægger op til at man ser mere på barnets tarv fordi man ser det mere i en sammenhæng og fængsler er jo i udgangspunktet ikke et sted hvor børn hører hjemme vi er glade for at vi ud over det her lovforslag jo også er med i en satspuljeaftale som på socialområdet blandt andet gør noget ved de fysiske rammer i forhold til når

bedre muligheder der og i øvrigt også sørger for at sætte et markant millionbeløb en hundrede og to og tyve million

uddannelse i fængslerne og fire million

til god løsladelse

sammen med det her set fra vores

så er vi også glade for at vi har indgået en aftale med regeringen om en bedre balance i retspolitikken

andet også skal se på det her med hvordan man afskærmer dem under atten år fra dem over atten

og der er mange andre gode ting som vi har været med til at gøre

regeringen på det her område de seneste dage vi er selvfølgelig ærgerlige over at regeringen ikke vil have os med i aftalen om

det står vi undrende over for da vi bakkede op om den hidtidige aftale om kriminalforsorgen men det er så et valg regeringen har truffet liberal alliance havde rigtig gerne været med også der så

i forhold til fængselssystemet men det kan være at man når man får indøvet det her med det brede samarbejde lidt mere vil blive bedre til at efterleve det og så er vi altid parate

spørgsmålet som vi har diskuteret i dag altså straffuldbyrdelsesområdet slutter her

regeringen det er regeringens opfattelse at straf skal virke præventivt og det udgør et helt centralt mål for regeringens videre arbejde det er vigtigt at vi får en kriminalforsorg som bliver bedre til at sikre at vi får færre ny ofre og

færre gengangere i vores fængsler derfor er vi også i regeringen meget optaget af det resocialiserende arbejde i kriminalforsorgen og ikke mindst den resocialiserende indsats over for kriminelle vi skal gøre alt hvad vi

vi ikke får gengangere i vores fængsler derfor

kriminalforsorgen og mange af som også herre simon emil ammitzbøll pegede på vil der så inden for et år blive lavet

et godt grundlag for at vi kan fortsætte med flere af ordførerne har

gudstjenester og der tror jeg bare det er vigtigt at understrege

er sådan at en gruppe af indsatte med lovforslaget kun vil kunne

udelukkes fra den religiøse handling hvis det er nødvendigt og det er vigtigt

er det også sådan at så vil gruppen så vidt muligt jeg tror også det var herre simon emil ammitzbøll der nævnte det få mulighed for at overvære gudstjenesten via elektroniske medier

bliver risikoen for afvisning afvisning af

i videst muligt omfang inden for de økonomiske rammer der nu engang er i kriminalforsorgen

vil blive sikret mulighed for at holde flere gudstjenester i både fængsler og arresthuse

udvalgsarbejdet men det er altså det

for den positive modtagelse og ser frem til en

er i danmark desværre en stigende tendens til personforfølgelse

og chikane og det må man selvfølgelig fra lovgivers hånd konsekvent reagere på

forstå i folketingets retsudvalg og i offentligheden ikke mindst drevet af

men det er vigtigt for venstre at understrege at

er nogen der skal leve under det psykiske

ofret der skal være fokus på og ikke gerningsmanden

store dele af lovforslaget vi har dog nogle bemærkninger til lovforslaget som vi mener der bør ses nærmere på i udvalgsbehandlingen og

varetage den opgave på forskellig vis i politikredsene vi finder det problematisk at det hundrede procent og alene er op til

hvorvidt man vil specialisere sig inden for det her område når man har et område hvor der er så få sager som der heldigvis er her så giver det god mening at man

skal ikke bare være ladt fuldstændig op til tilfældigheder hvilken politimand eller kvinde man løber ind i når man

og man skal tages lige alvorligt

set tillid til at politiet sagtens kan håndtere

ofrene vi skal tage hensyn til en anden pointe som venstre

tage fat på handler om

minimumsbøde som fortsat er i lovgivningen

at man som minimum ved en førstegangsovertrædelse

tusind kroner i bøde det er altså minimum

af bøder vi synes at at tusind

og også fortsat skal stå at minimum

i forarbejdet til lovforslaget kan man også se at der har været overvejet brug af gps overvågning men det ønsker man ikke at indføje i lovforslaget under henvisning til økonomi og tekniske problemer i venstre ønsker vi at

gps overvågning bliver en del af lovforslaget

det kan ikke passe at man let ubesværet og billigt i øvrigt kan bruge gps i ældreplejen men at man ikke kan bruge det som et effektivt redskab

eller systematisk forfølges

stille et ændringsforslag om brug af gps

forfølgelse og fredskrænkelse på den baggrund kan jeg konkludere at venstre er positiv over for størstedelen

for at understrege hvor stort problemet er den lov vi

chikane og forfølgelse betyder at ofrene kommer til at stå stærkere ud over lige præcis

bliver der sikkerhedszoner hvor gerningsmanden ikke må opholde sig det kan være i nærheden af ofrets bolig og arbejdsplads med tilhold bliver

bedre information fra politiet

hvordan sikrer vi at de efter at de er blevet løsladt ikke blot starter igen

jeg rigtig glad for det som blandt andet fremgår af høringsnotatet hvor man siger at vi bliver nødt til

nødt til at flytte retspolitikken i danmark

på alle tænkelige måder voldelige og chikanerende personer og samtidig sørge for at følge op efter løsladelse så vi

gøre er at sige til en der har været offer for en forbrydelse

vi overhovedet kan for at det ikke

kan man sige det på samme måde når det gælder bortvisning jeg synes det er fremragende hvis man

en voldelig mand fra et område

har været voldelig over for sin familie sin samlever eller sin kone

en ny forbrydelse går han ned på den lokale beverding

og derfor er jeg lige præcis så glad for at man i forbindelse med den aftale om satspuljen for nogle dage siden går ind og siger at vi også bliver nødt til at følge op på de her mænd det er præcis det samme som at følge op på dem der er

hvad kan vi som samfund gøre for at forhindre

ud over at straffe og straffe hårdt for voldelige mænd skal have en

fremskridt i beskyttelsen af særlig volds og

kvindekrisecentres høringssvar

sådan en formulering så det kunne man måske præcisere en lille smule sådan

der skal være en fast tidsgrænse for hvor hurtigt

nogle steder hvor man

har forfulgt to måske tre forskellige kvinder og har haft tilhold i forhold til det her og man

at vedkommende er en type som bare fortsætter med

kunne gå ind i de her lidt grove sager som jeg synes det er når

om det kan lade sig gøre ved jeg ikke men jeg kunne godt tænke mig at man

noget om strafferammen strafferammen og behandlingen og der synes jeg også skal se lidt på strafferammen

af andre ordførere omkring bødestraffen jeg er ikke helt sikker på at bødestraf

også blevet stillet forslag om at vi får at vide hvordan bøderne er og hvor høje

og så videre men bødestraf behøver ikke nødvendigvis at virke og jeg mener i hvert fald at strafferammen

den chikane man udøver for der er altså nogle der bliver

hænger sammen og det vil jeg i hvert fald også meget meget gerne se på

er vigtigt at få set på og det er i forhold til bortvisning hvor der er børn involveret for det er jo sådan at vi også har en

forældremyndighedslov hvor man rent faktisk kan blive dømt

skilsmisse ved at man går fra hinanden

skal man fordi man har fælles forældremyndighed så stadig væk have en eller anden form for kontakt i forhold til barnet der synes jeg det kunne være godt hvis man i hvert fald

en tredjepart ind i de få sager der måtte være omkring det her

man har et fælles barn og man har fælles forældremyndighed

der må en tredjepart ind at

nogle småjusteringer men noget jeg synes man skal tage op i forbindelse med behandlingen af det her ganske glimrende lovforslag som vi også støtter i

end tilhold hvilket også fremgår af lovforslaget dertil kommer

ikke folkene i justitsministeriet havde regnet med for ti år siden

folk kan forholde sig til især unge mennesker og fordi

meget udbredt problem tilknyttet

det er mængden af henvendelser som

er et skridt i den rigtige retning så vores lovgivning holder trit med udviklingen inden for sociale medier og telefoni lovforslaget indeholder desuden også en lettere tilgang til edition i tilholdssager

nogle tiltag altid noget vi overvejer meget nøje fordi

vil undgå en glidebane på området

hovedsagelig går på at få be eller afkræftet afsenderens eller modtagerens identitet og ikke selve indholdet i for eksempel

eller mailen vil forulempede i sagens natur jo selv kunne fremlægge med editionsoplysninger vil forulempede altså

mødrehjælpen joan søstrene landsorganisationen af kvindekrisecentre danner landsforeningen hjælp voldsofre

radikale venstre meget glade for da vi mener at udkastet er godt vi kan altså samlet set støtte

hvor man har givet sig selv og ministeriet tid til at komme med et grundigt velforberedt forslag og hvor man har givet de høringsberettigede mulighed for at velovervejede indstillinger så derfor er det alt i alt en fornøjelse at deltage i retsudvalgets arbejde for tiden

centrale i dette lovforslag ud over begrebet

helt nyt begreb det står ikke i

behandlingsprogrammer vi kan få etableret vi ved jo godt

mange af de mennesker der oplever sig nødsaget til at begå

er så fuldstændig fokuserede på den der ideosynkrasi kan man vel kalde det

ikke kan komme ud af oplevelsen af at den anden person er så vigtig at

hele tiden være i nærheden det kræver en særlig behandling og derfor er det fint at vi nu får undersøgt og afdækket hvilke behandlingsprogrammer

så forstå på venstres ordfører at

spændt på at se hvad resultatet

mener en sådan ordning vil medføre en omfattende indsamling af data om den overvågede persons færden

at effektiviteten ved en sådan elektronisk kontrolordning må antages at være ringe det må således anses for tvivlsomt om det tilsigtede formål vil kunne opfyldes ved hjælp af en elektronisk kontrol

at nogle af dem der skal passe på overvågning af den danske befolkning blandt er datatilsynet

års periode hvor datatilsynet har siddet ude på sidelinjen og fortalt at nu er overvågning ved at tage overhånd vi har nu en regering der tager datatilsynets høringssvar alvorligt det agter jeg også at gøre og det betyder jo

vil vi især også på

datatilsynets synes jeg meget meget klare udmelding her meddele venstre at vi ikke vil støtte et ændringsforslag fra venstres

gps overvågning af

som

venstre at man

det

de her afgørelser om det foreslåede opholdsforbud

at man formår at holde fast i at der altså er en balance der er ikke kun ét menneske i

sikre at offeret får en beskyttelse men vi skal selvfølgelig også sikre at gerningsmanden har en ordentlig retssikkerhed

en udtrykkelig angivelse af at fristforlængelse efter fire uger kan finde sted stadig væk det stod tidligere

en

mener vi også at vi i udvalgsbehandlingen

et fælles barn det er et problem som som vi ikke løser med den her lovgivning men jeg tror at der er en stor og god fælles forståelse for at

det

en forbrydertype som også de partier ønsker at skærpe straffen over for det har jeg overhovedet ingen problemer med

lidt tankevækkende at man da vi strammede lovgivningen i forhold til grov vold og

at enhver form for henvendelse er strafbar

være udspekuleret og så bare finde offeret et andet sted hvor man ved offeret

alle måder godt men der mangler noget i

det her lovforslag og det er den kendsgerning

område hvor de begynder at forfølge og chikanere

i virkeligheden være nok til at de stopper

meningen at det skulle opfattes på den måde jeg ønsker ikke at gøre noget strafbart jeg ønsker

jeg er bare håbløst forelsket eller jeg er bare sur i skralden

bare det at en politimand lige ringer og siger det som du er i gang med her

skal du stoppe med for ellers får det konsekvenser

tidligt tidspunkt begynder det at udvikle sig det bliver til en mani det bliver hele deres liv de har ikke andet at gå op i i deres dagligdag det bliver en besættelse

vi er nået for langt ud for så skal der alle mulige former for behandling til så er straffesystemet ikke engang nok så skal vi ud i behandling og så videre derfor mener jeg bare at justitsministeren må tilbage i sit eget system altså i politiet

nu har vi så store politikredse med så mange politifolk i hver politikreds at hver politikreds bør have en pligt

en eller flere betjente som er særligt dedikeret

når der så er en anmelder der ringer eller skriver ind med en situation

det er noget der er alvorligt eller om det er noget der ikke er alvorligt man kan lynhurtigt tage telefonen og ringe

jeg ved at det fungerer på den måde i nogle politikredse men jeg kunne godt tænke mig at justitsministeren

forhindre at forbrydelsen overhovedet finder sted og det kan vi i mange tilfælde hvis politiet griber ind med det samme men det forudsætter at man inden for et døgn eller højst to vurderer sagen og ringer til gerningsmanden det skal ikke lægges i en bunke

for så er problemet vokset over hovedet på

og så bliver det meget meget vanskeligt at gøre noget ved sagen så det er min opfordring til justitsministeren ud over at vi fra konservativ side

folk der oplever chikane og forfølgelse altså den såkaldte

udfører de her uhyrligheder

det er samtidig også vigtigt som flere har været inde på at

med andre myndigheder herunder

roden til problemerne der har været rejst flere forskellige spørgsmål og

vi fortsætter behandlingen af forslaget i i udvalget og svarer

på de spørgsmål der selvfølgelig vil komme i den henseende

at man fra politiets side er

opmærksom på det her altså hele indgangen til at håndtere det her problem bedre er at

vi nu får en samlet lov og vi får

så vil det jo i sig selv bidrage til at at opmærksomheden om det bliver skærpet men derudover

har vi også tilkendegivet at

og andre myndigheder således at det ikke bare

informationen og opmærksomheden om loven og dens nye muligheder bliver skærpet så har der været

talt meget om elektronisk kontrol og i den sammenhæng er også spørgsmålet om fodlænker

er indrettet sådan at de ikke kan spore hvor den der bærer fodlænken opholder sig men kun om den pågældende person så at sige går ud af sit eget hjem

det er vigtigt at understrege at

peger på i deres høringssvar man skal være opmærksom på at det her vil kunne misbruges

de pågældende det vil være en mulighed for at udfordre

kunne udløse en byge af falske alarmer

er det stærke i det her forslag er

og det i sig selv gør at beskyttelsen af dem der bliver udsat for de her uhyrligheder

vi skriver jo også helt klart i lovforslaget

tekniske problemer ved

vi selvfølgelig følge erfaringerne fra norge og sverige og vi er selvfølgelig også parate til at se på det igen i lyset af de erfaringer der er dér

sagsbehandlingstiden nogle har fremhævet

jo er meget meget forskellige

skal man passe på med at bevæge sig ind på den bane selve lovforslaget er med

systemerne som beskæftiger sig med det under er med til at klargøre og er i øvrigt med til

fokus på det så jeg tror at man skal være være varsom med diskussionen af et loft over sagsbehandlingstiderne fordi de her sager er meget alvorlige og

omfangsrige og dermed meget vanskelige at håndtere inden for en

antal dage behandlingen af

der kan vi oplyse at justitsministeriets forskningskontor netop nu

at undersøge hvilke behandlingstilbud der findes her i danmark og i udlandet det er også noget vi kan komme ind på

så er det jo bare vigtigt at understrege igen at

vedrører politiet men det er også et spørgsmål som skal tænkes ind i

og andre myndigheder det er et meget alvorligt problem for rigtig rigtig mange

den principielle beslutning

vi tager politiets efterretningstjenestes advarsler alvorligt vi tager den historiske tradition i folketinget så alvorligt vi tager danskernes rigets sikkerhed så alvorligt at vi ikke ønsker at tildele statsborgerskab til folk som politiets efterretningstjeneste meddeler folketinget og indfødsretsudvalget kan være til fare for rigets sikkerhed

meget optaget af

arbejde for at lave konventionen om man måtte undersøge hvilke muligheder er der hvordan fortolker andre lande konventionen er der mulighed for at sætte sagerne

en situation hvor man belønner nogle som vores efterretningstjeneste vurderer kan være til fare for rigets sikkerhed med et statsborgerskab med et rødbedefarvet pas med den beskyttelse der

det er jo en proces der har kørt der sker så det at der

statsborgerskab det er vi i venstre imod vi ønsker at respektere politiets efterretningstjenestes advarsler vi ønsker at værne om den enkelte danskers sikkerhed vi ønsker ikke at tildele statsborgerskab hvis det kan undgås til nogle som pet vurderer kan være til fare for rigets sikkerhed vi ønsker ikke som et flertal i folketinget og som regeringen

fra folketingets side skal tage vare på folk der kan være til fare for rigets sikkerhed vi vil i udvalgsbehandlingen forfølge

justitsministeriet og justitsministeren

så på det her problem og hvorfor den rapport ikke er blevet oversendt noget før til folketingets indfødsretsudvalg

jo betyder at der i dag står en person der er til fare for rigets sikkerhed på det her lovforslag

et flertal i folketingssalen ønsker at meddele

folketingets indfødsretsudvalg et vigtigt beslutningsgrundlag i spørgsmålet om at tildele statsborgerskab til en person der kunne være til fare for rigets sikkerhed det der særlig gør det interessant er jo hvis man

sendt over og som er en sammenskrivning på halvanden side

indsigt i altså ikke folketinget og ikke folketingets indfødsretsudvalg men

er der muligheder for inden for

folketingets indfødsretsudvalg før lovforslaget her blev lukket og det vil vi

i den kommende udvalgsbehandling vi forstår heller ikke hvorfor

at arbejde for at ændre konventionen hvorfor

ønsker man ikke at undersøge muligheden for at gøre som man gør i andre lande hvorfor ønsker man i øvrigt ikke at arbejde for at ændre den konvention

at et flertal i folketinget når vi skal tredjebehandle

give en person som pet vurderer kan være til fare for rigets sikkerhed statsborgerskab belønne den her person med et rødbedefarvet pas det synes

er

om dansk historie kultur og samfundsforhold man skal ville danmark tildelingen af statsborgerskab er ikke en ekspeditionssag eller noget vi politikere kan kaste i grams

det er dem vi repræsenterer det er dem der nu og i fremtiden vil bære konsekvenserne af de beslutninger som vi træffer

jeg har to indvendinger imod det nuværende

er fremgået af pressen optræder der en person på

som er berettiget til statsborgerskab som følge af fns statsløsekonvention men som

er vurderet som værende til fare for rigets sikkerhed det forstår vi ikke i dansk folkeparti at et flertal lægger sig bag for os står rigets sikkerhed og danskernes tryghed selvfølgelig over fns statsløsekonvention ingen tvivl om det det er for danskernes sikkerhed og trygheds skyld en person som bliver vurderet som værende til fare for rigets sikkerhed skal selvfølgelig ikke

pets anbefaling så alene af den grund

og vil mene at vedkommende skal pilles af

gerne gøre et forbehold i forhold til

ikke kommet ned fra himlen det er et historisk dokument og derfor vil vi gerne have indført et forbehold sådan at det drejer sig om sund fornuft

vi kan ikke forstå at det bare er sådan at man automatisk får tildelt statsborgerskab når man er omfattet af konventionen andre skal op til prøve hvor de skal demonstrere at de kan dansk og ved noget om samfundsforhold og derfor har en klar fornemmelse af hvad danmark står for men er man omfattet af konventionen springer man det hele over og går foran i rækken alle skal selvfølgelig stilles lige og og igennem de samme prøver så af nævnte grunde stemmer dansk folkeparti

er situationen en ganske anden med det her lovforslag får de endelig

nemlig retten til en nationalitet og den særlige retsstilling og beskyttelse der ligger

statsborgerskab

statsløse mennesker det er en fuldstændig uholdbar situation

ikke bare for dem som ikke nyder helt basale rettigheder

fordi de bliver brugt som en destabiliserende kastebold mellem lande

meget høj prioritet at udrydde statsløshed det er naturligvis ikke noget vi kan gøre alene men vi kan starte med os selv og vi kan starte med at understøtte de internationale konventioner der gælder på området og som vi selv har bakket op om det gør vi med det her lovforslag

statsborgerskab

jeg er meget stolt af i regeringsgrundlaget er at vi gør op med mange af de elementer vi anser nemlig statsborgerskabet som et reelt integrationselement vi anser det for at være

af de elementer der gør at folk

oplever at de er en del af danmark at de er en del af det danske samfund at de kan byde ind med deres viden

ressourcer det er integration

derfor vil vi jo ikke slække på alle krav vi mener stadig væk at de skal være høje fordi det danske statsborgerskab er noget særligt men vi skal sikre at de ikke skal ekskludere dem der gør sig umage alene fordi de ikke har en tilpas høj uddannelse mennesker der

skal ikke mødes med en prøve hvor kravene er højere end hvad mange danskere kan klare samtidig skal vi naturligvis lægge vægt på at de ikke har begået kriminalitet vi vil blandt andet ændre på

med en statsborgerskabsprøve der vægter aspekter i det hverdagsliv og det aktive politiske liv som møder borgerne i

gøre op med den helt besynderlige regel at man ikke kan have dobbelt statsborgerskab jeg får rigtig mange henvendelser fra danskere der er bosat

usa og som krydser fingre for den dag vi kan få vedtaget den lovgivning der giver dem mulighed for dansk statsborgerskab samtidig med at de er amerikanske statsborgere så det her

en god dag lad os hurtigt få behandlet det her lovforslag så

vi kan vedtage det helst i enighed jeg respekterer selvfølgelig at det er meget svært for dansk folkeparti men jeg håber at alle andre partier vil være med til at vi engang i april kan fejre statsborgerskabsdagen

at

området for så vidt angår

diskussionen her i dag om statsløse i fn konventionen vil vi sige fra enhedslistens side at vi finder det er en grundlæggende ret man har som menneske at have et statsborgerskab høre til et land have en nationalitet

så vigtigt at danmark har tiltrådt konventionen om statsløse og at vi fortsat overholder reglerne

og det er vigtigt at vi i danmark fortsat sørger for at de bevarer nogle rettigheder

et statsborgerskab samtidig

jeg også sige at vi i enhedslisten arbejder for at uanset om man er statsløs eller ej så skal man have adgang til en domstolsprøvelse til at klage hvis det er sådan

vurderer at man ikke kan blive sikkerhedsgodkendt og at man derfor ikke som reglerne er i dag kommer

et lovforslag som det vi behandler her i dag det er grundlæggende i et retssamfund at når man står og har

alle tydelige regler som man er blevet bedt om at opfylde så har man adgang til at se hvad der ligger til grund for at man så angiveligt ikke opfylder kravene alligevel og man har adgang til at klage over den afgørelse der betyder at man så ikke kan få den ret som man ellers er blevet stillet i udsigt det er afgørende for enhedslisten og det vil vi fortsat arbejde

sytten atten mennesker bydes velkommen og de menneskers ret til at deltage aktivt i demokratiet bør ikke overskygges af den ellers udmærkede og legitime debat vi fører her i folketinget om enkelte personer hvis færden har fået pets bevågenhed

jeg vil derudover gerne understrege at vi i liberal alliance finder det kritisabelt at regeringen vil fortsætte med at lade pet afskære udlændinge fra dansk statsborgerskab uden klageadgang her løber regeringen fra et løfte om bedre retssikkerhed for ansøgerne det er jo ærgerligt at konstatere at det ikke kun er på det økonomiske område de løber fra deres politik men også på det værdipolitiske område det er meget uheldigt hvis man mener noget det ene øjeblik og noget andet det øjeblik man kommer til regeringsmagten regeringen burde i stedet være med til at sikre en form for klageinstans som kan tage stilling til pets vurderinger

vi er ikke naive i liberal alliance og vi lytter gerne til pets vurderinger af nye statsborgere men vi mener som sagt at retssikkerhed handler om principielle rettigheder vi som retssamfund bør sikre og som vi ikke bør anstrenge os for at gradbøje vi deltager gerne i principielle debatter om konventioner der med halvtreds år på bagen med rette kan tages op til debat men har vi tilsluttet os en konvention bør vi også overholde denne vi der står her i en lovgivende forsamling bør kunne blive enige om

jeg benytte denne lejlighed til at udtrykke mit håb om at de der med denne lov vil få dansk statsborgerskab tager imod folketingets indbydelse til statsborgerskabsdagen næste år

de nye danskere og deres familier og vise folketinget og vores partier frem liberal alliance støtter naturligvis

et fuldstændigt billede at give af hele det her

en generel procedure hvor det jo er undertegnede der indstiller til folketingets indfødsretsudvalg hvordan jeg mener at sagerne skal håndteres

hvor det er vigtigt for regeringen at sige at regeringen agter at overholde

og vi er af den opfattelse at er der folk som er til fare for rigets sikkerhed så er vi overbevist om at pets opmærksomhed på dem er

denne mulighed det er desuden anført i beslutningsforslaget at der både under schlüterregeringen og under nyrupregeringen i langt videre omfang blev iværksat forskellige former for undersøgelser fordi tiden og den

situation var en anden jeg vil inden jeg kommer nærmere ind på forslagene nævne at undersøgelseskommissionsloven fra nitten ni og halvfems bygger på et lovforslag som blev fremsat af repræsentanter fra samtlige partier i folketinget at lovforslaget ikke blev fremsat af justitsministeren men af folketingets partier skyldes at det vedrører spørgsmål om folketingets mulighed for at føre kontrol med regeringen som repræsentant for regeringen

derfor rigtigst at jeg udtaler mig med en vis tilbageholdenhed om de fremsatte forslag og det emne som de vedrører når det er sagt vil jeg gerne over for for

kvittere for at der nu bliver en ny mulighed for at drøfte spørgsmålet om folketingets mulighed for at føre kontrol

jeg er naturligvis med på at der som forslagsstillerne givetvis vil fremhæve her om lidt er tale om et forslag der svarer til et forslag som for godt fem år siden blev fremsat af socialdemokraterne radikale venstre sf og enhedslisten de forslag som folketinget nu har under behandling beskæftiger sig med de grundlæggende regler om forholdet mellem regeringen og folketinget en ændring af sådanne regler bør efter min opfattelse have en bred politisk opbakning

forbindelse gerne slå fast at regeringen finder det vigtigt at folketinget har tilstrækkelige muligheder for at føre kontrol med den til

tid siddende regering det sikrer nemlig som også statsministeren allerede har givet udtryk for i sin besvarelse af spørgsmål nummer s to hundrede og ni og halvfems at tingene går ordentligt for sig regeringen vil derfor som det i øvrigt fremgår af regeringsgrundlaget indlede en dialog med alle folketingets partier om hvordan den parlamentariske kontrol

regeringen kan fremmes jeg synes det er vigtigt at vi får en samlet og meget grundig drøftelse af alle spørgsmål vedrørende den parlamentariske kontrol

i disse drøftelser håber jeg selvsagt at alle partier vil deltage aktivt

også indgå spørgsmålet om nærmere rammer for nedsættelse af undersøgelseskommissioner jeg synes at folketinget bør afvente hvad den dialog fører med sig og jeg kan sige at regeringen om kort tid i forbindelse med præsentationen af en række initiativer under regeringens program for god regeringsførelse vil tage kontakt til folketinget med henblik på at planlægge denne dialog regeringen kan på den baggrund

holdning regeringen

er et forslag i

at

en undersøgelseskommission

folketinget hvis blot de partier der

vil

så ikke undskyld herre per clausen vil enhedslisten

lejlighed til at rose enhedslisten så med fare for at skade herre per clausens karriere i partiet

at have den samme holdning uanset om det er en regering man kan lide en regering man ikke kan

ud fra han

lidt mere tvivlende men det at have en regering

der før valget syntes at det var en glimrende idé

som nu i dag ikke

er mærkeligt jeg stillede som ordfører nede fra salen ministeren det spørgsmål hvad er ændret hvad er ændret fra man selv

det får jeg ikke noget svar på

at justitsministeren er lidt træt af sagen det kan

kan ikke være særlig rar her kommer man og arbejder

frem til et folketingsvalg og så går nogle andre mennesker op i et tårn ude på amager

en eller anden er skyld i at det her

ikke har overlevet tiden fra man var opposition

kan være det kan nemlig enten være

det er de tre spillere der er gået sammen om at ændre regeringsgrundlaget på det punkt hvor de tidligere var enige

men vi mangler en miss marple

er skurken jeg erkender

her vil jeg næsten tro at fru marianne jelved er frikendt

her var fru marianne jelveds parti jo med til

jeg kender fru marianne jelved som en meget loyal og ordholdende politiker

har trukket tæppet væk under det her

så er persongalleriet jo lidt indskrænket men jeg mangler et bevis jeg var ikke en del af delegationen i tårnet jo det var jeg under valgkampen

på andre partier at man gør sig de mest ustyrlige krumspring for at undgå at stemme

så sent som i to tusind og syv

det kan heller ikke være økonomien

fra regeringens side for ikke at leve op til sine egne løfter

det er nok næppe det vil afholde dem fra det

hvad skyldes løftebruddet det er ikke det radikale venstre det er ikke økonomien jeg håber vi i løbet af debatten kommer frem til det

et flertal

politiske overbevisning fordi venstre og det konservative

udvidet til andre områder jeg ville have nydt at den vetoret havde gjaldt på afgiftsområdet sådan at vi kunne forhindre at regeringen satte skatter og afgifter

været tilfældet på udlændingeområdet så vi kunne

en svækkelse af den faste og fair udlændingepolitik men vi må konstatere at det er på det her område

hvorvidt man skal kunne kigge regeringen mere i sømmene at man nu løber

at skulle afgøre om regeringen vil stå ved den politik den havde før valget det er en forvirrende sag og derfor er det dejligt

så sandelig ikke vide noget af nej nej tværtimod skulle det nærmest sendes hen hvor peberet gror eller fanden holder til eller hvordan det nu er

fra dansk folkeparti efter valget og efter regeringsskiftet er så lige nøjagtig det forslag

det kan man jo vælge at græde lidt over man kan også vælge at tage det positivt og

om før også fra dansk folkeparti og vi kommer nok også til at høre om det de næste par måneder og det skal man jo glæde sig over så derfor vil jeg

vælge den positive indgangsvinkel og sige det her må være en fremstrakt hånd fra dansk folkeparti og en anerkendelse af at vi nu har en regering der i regeringsgrundlaget modsat de regeringer som dansk folkeparti har været parlamentarisk grundlag for har skrevet et temmelig langt afsnit om god regeringsførelse og det vi gerne vil og en af de ting der står i det afsnit er

at vi vil indkalde alle folketingets partier til en bred drøftelse af blandt andet folketingets parlamentariske kontrol med regeringen

de ting man kunne lægge ind i et sådant begreb

være mange andre ting vi har nævnt nogle af dem for eksempel

er vigtigt at vi får en bred aftale om de ting her i folketinget for

dansk folkeparti stadig mangler at fortælle bevise og sandsynliggøre for os andre

sådan at dansk folkeparti nu pludselig synes at det her

dansk folkeparti til gavn

slette den her mindretalsbeskyttelse og jeg tror ikke at

vil gøre det af sig selv vi ved jo at venstre som formentlig vil være en

og derfor kan man hurtigt forestille sig en aftale med dansk folkeparti om at man så genindfører grænsebomme eller lignende mod at dansk folkeparti

ændre den her mindretalsbeskyttelse der synes jeg i al beskedenhed og

stilfærdighed blot at dansk

før de kan overbevise os om at de faktisk også mener det her

historien og drøftelserne om de her

noget overhovedet der antyder at dansk folkeparti på et tidspunkt vil skifte mening man kunne måske have sagt sig selv at

så spørge hvem i alverden i dansk folkepartis ledelse

er særlig interessant

har meget stor respekt for at enhedslisten mener det samme ud

det synes jeg fortjener ros

meget helhjertet og aktivt ind i den debat vi jo har lagt op til i regeringsgrundlaget om den parlamentariske kontrol med regeringen i dette folketing

fortjener ros at man man vil gøre det ud fra den principielle betragtning jeg synes også det er nødvendigt for det der er helt afgørende er

de principielle ting på sporet her men også sørger for at de principielle ting man måtte aftale i forhold til mindretallets

jeg opfatter først og fremmest ligger i enhedslistens forslag og det synes jeg fortjener al mulig ros så samlet skal jeg

justitsministeren også konstaterede

med de her drøftelser og vi lægger op til dem meget snart så synes jeg ikke det giver nogen mening

om et delforslag eller et delemne

de her drøftelser og på det grundlag kan vi ikke på nuværende tidspunkt i socialdemokraterne

nødt til at sige

det sker må

bestræbelser på at samle folketinget om beslutningerne

for det første var det tilfældet da vi

om undersøgelseskommissioner der var det repræsentanter fra hvert parti i folketinget der fremsatte

folketinget behandlede det og vedtog det hvert parti

det lovforslag fra nitten ni og halvfems det svarer til når vi ændrer andre af folketingets arbejdsvilkår og

bestræber udvalget for forretningsordenen sig på at alle partier er med

der skal meget til før man lader et stort flertal majorisere et lille mindretal i udvalget for forretningsordenens arbejde om ændringer af folketingets forretningsorden fordi det drejer sig om vores alle sammens

og alle borgerne de arbejdsbetingelser som folketinget har skal der helst være hundrede procent opbakning til

de medlemmer der sidder i folketinget der er et andet område som jeg godt vil trække frem

del af regeringsgrundlaget der handler om at der skal være kvalificeret flertal for at træffe beslutning om at danmark skal gå i krig som vi gjorde det i irak jeg har været tilhænger af at man havde et almindeligt flertal

det parti jeg repræsenterer

en særlig beslutning som helst ikke

almindeligt flertal det har noget at gøre med respekt

vi sender danske borgere ud som soldater

liv og lemmer derfor kræver det et særlig stort flertal

opfattelse af hvad der er rigtigt og forkert i givne situationer hvad der passer sig bedst og hvad man vil støtte derfor støtter vi det der står i regeringsgrundlaget og som jeg synes er meget meget klogt nemlig

og dermed præsidiet eller udvalget

sig at indlede en dialog ikke en forhandling men

folketinget som sådan kan udøve mere

den til enhver tid siddende regering

de to forslag der ligger at jeg har stor forståelse for enhedslistens forslag

drøfte det videre også uden at regeringen

forslag at jeg noterer mig at

nuværende opposition og det nuværende regeringsflertal

alle den slags ting som jeg fra denne talerstol har forsøgt at afvise fordi det hører hjemme i et folkestyre

seks udarbejdet af de nuværende regeringspartier og

og fremsætter det som sit eget uden nogen begrundelse

man

majorisere et mindretal

politik

er mulighed for

der

gå i dialog samtale med

fru marianne jelved er der jo

når det handler om folketingets arbejdsfacon

det handler om ændringer af forretningsordenen

lønforhold pensionsforhold

det der er sagt tidligere af både den socialdemokratiske og den radikale ordfører

på at vi faktisk får den samtale i gang

et så det skal

firs

handske op herre kristian jensen tag dog handsken op

simpelt hen har givet et tilbud om at vi får den her diskussion bør man ikke være glad for det jeg ved godt hvad det vil sige at være i opposition

og derfor burde burde man jo være glad for at man får den her mulighed i stedet

stedet for

herre holger k nielsen

sådan vil det nok går frem og tilbage og det har vi det ret trygt med i de fleste tilfælde

vil det være sådan at der næppe kommer meget nyt frem og det vil nok også være sådan at hvis der skal drages politiske konklusioner vil flertallet

inden derfor vil mange af de

er flertal for at nedsætte være spild af tid spild af penge og spild af kræfter

de her ting om indsigt i en regerings arbejde og hvordan de forskellige politiske partier forholder sig

en ny offentlighedslov og jeg kan se at en del af

også har gjort indtryk når den nuværende regering kommer med sit forslag for vi

forslag der lå hvor man ville hegne ministerierne ind

man vidste eller fornemmede at man ville overtage ministerierne nu har man overtaget dem

dialog om hvordan vi kan forbedre

om regeringens samarbejde det vil vi sådan set gerne nu diskuterer vi noget konkret som vi ikke bryder os om men det betyder

set ikke at liberal alliance ikke har et ønske om

tid siddende regering det mener vi sådan set at

selvfølgelig også til de forhandlinger

der måtte komme jeg tror

ansvar bevidst både som enkeltpersoner som folketingsmedlemmer og som politiske partier det afgørende er nok ikke om det er fyrre procent eller halvtreds

en advokatundersøgelse eller lignende det afgørende er at når noget

skal vi have en interesse i at der kommer nogle konsekvenser eller bliver lavet nogle undersøgelser lige meget om der er en regering som vi støtter

det ansvar vi tager på os kommer til at betyde noget og ikke

budget og bevillingsteknisk har vi så også et problem med

her fyrre procents regel især når man ser på hvor dyre mange af de her undersøgelseskommissioner har været der er jo også et interessant

perspektiv i at et mindretal i folketinget skal

bevilgende myndighed

i hvert fald frygte det hvis det også begynder at bredde sig andre områder end lige præcis det her

blive ret spændende for det er jo altid nemt at skaffe fyrre

ind for en udgift og meget svært at skaffe halvtreds

vi er imod de konkrete forslag det var vi før valget det var vi under valget og det er vi efter valget det er

hvordan man kan komme til at kontrollere regeringen endnu bedre end

men der må være en balance i tingene

udgangspunktet for det konservative folkeparti er altså at vi har et ganske velfungerende demokrati i danmark vi har et velfungerende parlament og vi har gode instrumenter gode muligheder for et mindretal til at kontrollere regeringen i danmark og der skal man tænke sig godt om inden man bare laver om på det for det kan altså også have skadevirkninger at man bare fordi

giver et mindretal mulighed for at gøre noget så omfattende som det i virkeligheden er at forlange at en regering skal nedsætte en undersøgelseskommission det er jo netop et meget omfattende instrument man dermed sætter i værk der skal være tre dommere de skal have et sekretariat de skal have lokaler ude i byen hvor de kan bo det tager lang tid overhovedet at få det sat

der går altid flere år også flere år end man forventede i starten og det koster rigtig mange penge at få gennemført sådan en undersøgelse og hvem ved hvad der så kommer ud af det i sidste ende flytter det så overhovedet noget derfor bør det

samtidig er det jo sådan at vi har mindretalsregeringer i danmark og jeg er helt sikker på

hvis der virkelig er grund til at få undersøgt noget og bede en kommissionsdomstol om at undersøge

så vil der også være et flertal i folketinget for det og hvis det endelig er sådan at der skulle være et flertal i folketinget der vil beskytte nogen eller noget som ikke burde beskyttes

har de jo alle muligheder for at appellere til vælgerne således at vælgerne ved et valg kan reagere og sige så må vi sætte nogen ind i folketinget der vil få undersøgt de her ting vi har også en årvågen presse og vi har jo altså masser af muligheder for at selv et enkelt folketingsmedlem kan få undersøgt alt muligt man kan stille skriftlige spørgsmål man kan stille spørgsmål i onsdagsspørgetiden man kan kalde ministre i samråd man kan lave forespørgselsdebatter og der taler ministrene jo

nu kunne man jo tro at når jeg står og siger alt det her

det ikke er gået op for mig at det konservative folkeparti ikke er i regering længere men i det konservative folkeparti har vi altså de samme holdninger i regering som i opposition og jeg mener fortsat selv om vi er i opposition at det er forkert at to femtedele skal kunne gøre noget så omfattende som at nedsætte en kommissionsdomstol

er åben over for en drøftelse af det men jeg mener ikke på nuværende tidspunkt at have konstateret eller hørt nogen afdække alvorlige mangler ved mindretals muligheder i danmark

regeringen jo tilkendegivet i dag at man gerne vil have en

justitsministeren sagde at det var meget konkret og at der var en masse ting man ville der er nogle konkrete initiativer står der i

på side seks og halvfjerds men det er jo i tråd med resten af regeringsprogrammet sådan at der er en masse ord men der er ikke noget der er særlig konkret selv når man skriver at der er nogle konkrete initiativer

vil indlede en dialog med alle folketingets partier om hvordan samspillet mellem folketinget og regeringen kan fremme lovkvalitet åbenhed og parlamentarisk kontrol med regeringen

har kendetegnet den her debat er at regeringen

nogen meninger selv regeringen mener ikke noget regeringen vil have en dialog regeringen vil indlede en drøftelse endda en bred drøftelse men regeringen møder ikke op med noget standpunkt til den drøftelse det er oppositionen

ikke kunnet afæske regeringen et eneste synspunkt om hvad det er man vil med den her dialog hvad er det for nogle forslag man stiller hvad er det for nogle problemer man vil have løst hvad er det for nogle udfordringer der skal løses hvad er det konkret der skal gøres det har vi overhovedet ikke hørt noget om vi har kun hørt tågesnak fra regeringen

det konservative folkeparti stiller gerne op til sådan en bred drøftelse vi har endda også nogle synspunkter med

drøftelsen jeg har givet udtryk for nogle af dem her i dag

det gør vi altid jeg ser frem til den drøftelse men det konservative folkeparti vil altså afvise de to forslag fordi vi

dem og fordi vi frygter at skadevirkningerne ved at gennemføre de her forslag er større end fordelene

det vil være problematisk for vores demokrati hvis man i tide og utide nedsætter kommissionsdomstole

et godt demokrati i danmark et godt folkestyre at parlamentarismen fungerede at mindretallet havde mulighed for at udøve kontrol med

ministrene man har i perioden efter folketingssamlingen to tusind og fem seks ved flere forskellige lejligheder gjort sig

meget umage med at fortælle befolkningen at det her var så afgørende

samme øjeblik man fik mulighed for det man opstillede det det har vi været inde på nogle gange

der ville gennemføre ni principper for god regeringsførelse hvis man kom til magten det her var så et af de ni principper man ville gennemføre mindretallet skulle beskyttes

mange citater hvor de der var ledende politikere for synspunktet dengang sagde at det her ikke var ville glemme efter at valg når de havde fået magten det

og vi kunne konstatere at

et klart flertal bestående af lige præcis de fire partier

lovforslaget fra folketingssamlingen to tusind og fem

det her instrument nu ville blive gennemført tre af de fire partier har så dannet regering siddet ude på crown plaza det berømte tårn som det også har været nævnt

nogle gange højt oppe i tårnet har man siddet og lavet sit regeringsgrundlag

tog seksten døgn at lave regeringsgrundlaget

det må vi blank erkende troede vi at det var en forglemmelse

er jo rigtigt som nogle har sagt under debatten at der var ganske mange ting der skulle håndteres

at der faktisk også var noget man havde lovet om

derfor havde vi hos os en diskussion af sagen

forslagsstillerne i to tusind og fem seks havde argumenteret for

at forslaget kom som en direkte konsekvens og udløber af debatten om

da man havde debatten tilbage i to tusind og seks

nået frem til at det det var der egentlig noget rigtigt

blev så enige med os selv om at vi ville hjælpe regeringen og regeringens

hvis man vil føre det ud i livet som man har sagt hvad oplever vi så

fra de partier der tidligere var tilhængere af forslaget lave nogle mærkværdige krumspring

spørgsmål om at det her egentlig er et godt forslag og at det

grundlæggende ting i et godt parlamentarisk system næh nu handler det om at vi

har sagt at det skal være et bredt flertal der i givet fald skal gennemføre det og så har vi jo forsøgt at afæske at afæske lidt her under debatten hvad et bredt flertal

et bredt flertal er åbenbart ikke en hundrede og elleve mandater hvor dansk folkeparti indgår men herre simon emil ammitzbøll havde jo en ganske glimrende pointe

i et af sine spørgsmål nemlig at det blev benævnt til justitsministeren som et bredt flertal i forgårs da der blev lavet en politisk aftale mellem regeringen enhedslisten og liberal alliance

end et flertal mellem regeringen enhedslisten og dansk folkeparti hvordan kan noget

og det har ikke noget at gøre med herre holger k nielsen og andre at vi ikke i dansk

vil gå aktivt ind i den debat der kommer

justeringer af de regelsæt der gælder herinde det gør vi

være aktive mødedeltagere og jeg vil også selv meget gerne bidrage konstruktivt til den debat det er et løfte det gør vi

det handler jo om at hvis den konstruktive debat fører til nogle justeringer der

det er jo der hvor det åbenbart bliver sådan at de principper man selv syntes var så vigtige

så vigtige endda når det kommer til stykket dermed er hykleriet jo i virkeligheden afsløret men kan i

sige også i forhold til løftebrudsdiskussionen som som nogle synes vi

det man lovede før valget og fik flertal for efter valget gennemfører

er jo det jeg tror mange mennesker vil undre sig over jeg tror

at man har nogle holdninger før valget men så ikke har flertal for

derfor må forhandle så finder man nogle kompromiser og så må man gå ud at sige ja det her

mange danskere sagtens kan forstå men at man har det synspunkt at det man lovede før valget

tror jeg mange mennesker har meget svært

været inde i debatten indtil nu men jeg synes alligevel det en vigtig

er jo i lov om undersøgelseskommissioner specificeret forskellige ting man kan bede en undersøgelseskommission om at foretage lige fra man undersøger det faktiske begivenhedsforløb

til hvordan man skal følge op på de ting der er foregået hvad man proaktivt ekstra skal gøre

som det er formuleret genfremsættelsen fra to tusind og fem

alene et spørgsmål om at fyrre procent har lov til

iværksætte en begivenhedsgennemgang altså at

vurderer hvad det faktiske begivenhedsforløb er hvad der rent faktisk

vurderingen af om man så skal gå videre og stille nogle til ansvar for det er et flertals ret efterfølgende

det som de oprindelige forslagsstillere jo argumenterede for

at ting jo går i glemmebogen hvis der går for lang tid fra

man får det undersøgt så er der for mange ting der går i glemmebogen derfor var det vigtigt for at man senere kunne iværksætte en diskussion om at placere et ansvar at man havde fået tingene gennemgået så så tæt på det tidsforløb

det har ikke været inde i debatten indtil nu men det er i hvert fald for os en vigtig understregning af at det ikke

jo godt sige en smal undersøgelseskommission der altså alene har til formål at opklare et konkret

kunne være opbakning til det jeg skal blot til

enhedslistens beslutningsforslag at det har vi

at vi jo i givet fald ville sige til regeringen hvis der er flertal for beslutningsforslaget at

så skulle komme efterfølgende skulle have den samme sondring som jeg netop har været inde på nemlig at det et stort mindretal ville kunne iværksætte var en gennemgang af begivenhedsforløbet og det er det vi i virkeligheden giver vores støtte til

at jeg sådan set ser frem til det arbejde der kommer i

for forretningsordenen med en vis forhåbning

hvis vi er i den situation at vi er i stand til at præstere et så stort flertal for ønsket om denne forandring

sikker på at det i hvert fald bliver et permanent islæt i folketinget

bare fordi enhedslisten er blevet lidt større at jeg måske ikke synes at

jelveds ønske om at vi altid skal være helt enige

er helt enig i at hvis man forsøger at lave overgreb mod et mindretal og dette mindretal siger at det synes

dårlig idé så skal vi selvfølgelig støtte mindretallet præcis ligesom enhedslisten jo støttede mindretallet i folketinget da

diskussionen om udvalgsstrukturen diskuterede hvilke udvalg der skulle være og et mindretal tilkendegav at de

jo noget andet end at sige

om arbejdsformerne i folketinget ikke kan træffes af et flertal

vi ikke indføre mindretalsbeskyttelse af hensyn til det konservative folkeparti

kan få mindretalsbeskyttelse man kan sige at baggrunden for at det her forslag

er nogle hvad skal man sige principielle overvejelser

et grundlæggende problem i et system som

hvis det er sådan at et lille flertal

fordi man siger at der ikke er noget at komme efter

man sige at hvis det kun var et teoretisk problem fordi vi altid har mindretalsregeringer i det her land og der ikke er stor risiko for at det sker i praksis

lige meget og sådan var det vel også

starten af nullerne som det

anden skæbnens ironi ved at det hedder nullerne

er meget passende på mange måder

halvfemserne havde vi rigtig rigtig mange undersøgelseskommissioner nogle synes sikkert for mange jeg tror såmænd at den daværende statsminister som var socialdemokrat også

synes der var for mange undersøgelseskommissioner men pointen var at det var fordi der dengang var en opfattelse i folketinget både i flertal og mindretal

grundlag vk regeringen havde som faktisk sørgede for at der blev igangsat undersøgelser når

der kunne man gå ind i en krig på et grundlag som for os var åbenlyst ulovligt urimeligt baseret på forkerte informationer og oplysninger

få det undersøgt fordi et flertal i folketinget sagde at

har været en lang række sager en lang række sager hvor man kan undre sig

for at gennemføre en undersøgelse nogle har været så venlige at

ja det var da også en famøs tankegang tænk at have den idé at man syntes det værd at undersøge om cia fly ulovligt har brugt dansk luftterritorium til

ulovlige transporter af mennesker til

da godt se at man kan synes at det er helt urimeligt at igangsætte undersøgelser af det

det ville være rigtig godt og fornuftigt

det mindretal som skal igangsætte

er i det mindretal må have en idé om at de engang inden alt for lang tid kommer i regering

godt være at det ligesom påvirkede deres lyst til at igangsætte undersøgelser hele tiden endelig er der også det

i meget lang tid og det kan være vældig underholdende og spændende og man kan genere ministrene med det i tide og utide

udstrækning henvist til at vente på at undersøgelsens resultat kommer det betyder på den lange bane at man får mere at vide om hvad der virkelig skete man kommer tættere på sandheden

ikke nødvendigvis for enhver oppositionspolitiker

derfor håber jeg da på at

det her forslag eller noget der minder om det

afgørende om man ender på otte og tredive procent eller to og fyrre

kommissionsundersøgelser man kan lave bliver præcis de samme som

vi alle sammen har en fælles interesse i at vi får konkluderet fornuftigt på det her det er bedst for regeringen og regeringspartierne synes jeg hvis det ender med at man kan komme igennem

gennemført sammen med et bredt flertal i folketinget så man kan undgå enhver mistanke

være lige meget jeg tror for så vidt også at for at ingen skal mistænke dansk folkeparti for at

og komme før enhedslisten med

er det nok nødvendigt for dansk folkeparti at levere den vare der

er med til at gennemføre det men også indgår en aftale der gør at det er langtidsholdbart

jo ende med at konklusionen på den her debat der måske indimellem var sådan historisk betinget på den ikke mest konstruktive måde kan komme til at sætte sig et godt spor i fremtidens arbejde

med mere fleksible tidsfrister som vi nu stadfæster som en permanent ordning så springer vi en gammel regel

over der gjorde at ansættelse af visse medarbejdere i rigsrevisionen skulle godkendes i folketingets udvalg for forretningsordenen

mulighed for opkrævning af honorarer fra de virksomheder der af anden grund skal have revideret deres regnskaber af rigsrevisionen alt i alt

og at forvaltningen fungerer til gavn for den enkelte borger i det

på en ordentlig måde med det her lovforslag lægges der op til at gøre rigsrevisionens arbejde både nemmere og mere effektivt socialdemokraterne mener at det er almindelig sund fornuft at rigsrevisionen fremover

langt de fleste medarbejdere også dem over lønramme syv og tredive det gør ansættelsesprocessen nemmere og mere effektiv

er det eneste rigtige vi mener desuden at det er særdeles hensigtsmæssigt at hele processen omkring udpegningen af en

den i lovforslaget foreslåede model sikrer at en igangværende behandling af en konkret sag hvor rigsrevisor erklærer sig inhabil kan fortsættes væsentlig hurtigere end tidligere derudover sikrer den

ordning med en årlig fast revisor en bedre kontinuitet i rigsrevisionens arbejde

element i lovforslaget der bidrager til en hurtigere og mere anvendelig proces i rigsrevisionens arbejde med konkrete sager er den fremtidige individuelle vurdering af fristerne for ministerredegørelser på baggrund af hver enkelte særberetning

fremover muligt at kræve en redegørelse af en minister på baggrund af en særberetning allerede efter to måneder før var fristen altid fire måneder når fristerne bliver kortere bliver mulighederne for at reagere politisk og fagligt på de konkrete beretninger

det er til gavn for rigsrevisionen

at rigsrevisorer i fremtiden bliver ansat for en tidsbegrænset periode på seks år med en mulig forlængelse på fire år det er efter vores mening en tidssvarende og god løsning

den sammenhæng dog vigtigt for os at påpege at det er helt essentielt at ansættelsesmodellen fortsat sikrer både kontinuitet og ikke mindst uafhængighed i rigsrevisionens arbejde og det mener vi

at den her model gør ved

som det her der skruer en lillebitte smule på demokratiets spilleregler er det afgørende at der er bred opbakning til det blandt partierne i folketingssalen og socialdemokraterne sætter pris på at det

er tilfældet i den her sag det skaber fortsat troværdighed stabilitet og respekt om rigsrevisionens så vel som folketingets arbejde og det er der altid brug for

og tredive lande lige fra san marino og andorra til costa rica og granada frankrig har været en stærk partner for de nordiske lande i denne succesrige indsats

da jeg var undervisningsminister startede vi nordplusprogrammet som masser af studerende har haft glæde af senest hjalp vi særlig islandske studerende under den islandske krise som sundhedsminister var jeg med til at indføre at dårlige læger ikke

i andre nordiske lande og vi har også drøftet arbejdsdeling når det gælder sjældne sygdomme jeg kan også huske som europaminister hvor utrolig hjælpsom sverige var over for danmark under det danske formandskab og tilsvarende har vi været hjælpsomme over for de andre nordiske formandskaber i eu der er i det nordiske gang i utrolig meget og man kan stille det spørgsmål om der er gang i for meget slagordet slankere men stærkere var noget jeg selv gik til valg på da jeg sad i europa parlamentet og måske skulle vi tænke lidt i de samme baner når det gælder det nordiske hvis vi kan styrke det samtidig med at vi slanker det

give mere dynamik det var jo det der var tanken bag globaliseringsprocessen som tidligere statsminister anders fogh rasmussen ivrede for ideen var at tvinge os til

inden for det traditionelle budget for derved at skaffe penge til nye store initiativer og det blev til disse topforskningsinitiativer det har været initiativer vedrørende fødevarer vedrørende grøn vækst og nu arbejder nordisk råd for at der skal være en parallel til grøn vækst som man kan kalde sund vækst og som har at gøre med udviklingen af sundheds og velfærdsteknologier også der er de nordiske lande med helt fremme i front og vi ved at der bliver stærkt voksende markeder så det er vigtigt

derfor skal man selvfølgelig have de private med

til de første møder i det nordiske globaliseringsråd

de ikke er helt så meget med nu

for dette offentlig private nordiske samarbejde vi skal huske de private for de er på mange måder bedre til at samarbejde i det nordiske end vi politikere er tænk på alle virksomhedsfusionerne på tværs af de nordiske grænser tænk på coop arla nordea avissamarbejde øl og så videre det er som om de private somme tider er bedre til at se mulighederne i et nordisk samarbejde derfor er det også vigtigt at vi har et erhvervspolitisk samarbejde med de seks fyrtårnsprojekter som jeg skal skåne forsamlingen for at gennemgå norden er vores fælles hjemmebase vores afsæt i forhold til andre lande

vi verdens ellevte eller tolvte stærkeste magt målt på nationalprodukterne og vil altså i givet fald være selvskrevne som g20 land jeg kan huske et møde i verdensbankens repræsentantskab eller hvad det hedder i new york

fra storbritannien havde talt som om han dominerede det hele så blev jeg

at de nordiske lande altså var en betydelig større spiller

og en islænding der arbejder på en restaurant i oslo og senere flytter til gøteborg han kan hverken få studiestøtte fra det ene eller det andet land de kan ikke få børnefamilieydelse hans elmontøruddannelse kan ikke godkendes i norge han støder ind i vidt forskellige byggereglementer da han kommer til skade skal han hver dag tage fra københavn til krianstianstad

genoptrænet og han kan hverken få svensk eller dansk forsørgelse og er han så dum at have en kapitalpension skal han først betale tres procent skat i danmark og derefter fyrre procent af resten

sådan er der desværre så meget som vi endnu ikke har fået skovlen under indtil for nylig kunne en svensk sosu assistent ikke få job

som det nordiske grænsehindringsforum pegede på og som jeg har holdt møde med formanden ole norbak om

var nordisk samarbejdsminister og bad om et møde med sundhedsministeren

jo alle de mange forklaringer på hvorfor der var disse forskelle og hvad der var grunden og så videre men det er jo alt sammen fuldstændig uinteressant man skal her tænke som karl marx der sagde filosofferne har hidtil fortolket verden hvad det gælder om er at forandre den altså det er sådan set ligegyldigt hvad forklaringen er når bare vi får lavet

derfor skal notaterne som ministrene beder om

handle om hvilke muligheder der er for at komme ud af de grænsehindringer

at vide af ressortministrene hvad der så er gjort det ved jeg godt at tidligere statsministre også har bedt om men da der ikke er kommet nok ud af det

vil jeg opfordre til at den aktivitet fortsætter men jeg vil godt have

social og sundhedsassistenterne endte jeg altså med at løse da

så var det jo mig selv jeg forhandlede med og så går det ligesom meget bedre det kræver en sej indsats af ministrene personligt

østersøsamarbejdet er

meget vigtigt jeg synes det tyske formandskab har ret i at der er brug for en indsats for bedre sammenhæng i de regionale organisationer vi har i området

nordisk ministerråd og nordisk råd

det kan give anledning til møder i mange forskellige fora her synes jeg vi skal hjælpe det tyske formandskab med at få skabt overblik og måske gøre de møder lidt mere interessante og koncentrerede hvis det er muligt men igen hvert eneste råd og hvert eneste møde har jo sin begrundelse så det gælder om at få løst de samme opgaver på en bedre måde

det kolossale perspektiv og de udfordringer der er isen smelter som bekendt og åbner for den korte vej til kina det giver muligheder men det giver også udfordringer miljømæssigt og søredningsmæssigt

aflæse af det store antal lande som er med som observatører allerede frankrig tyskland nederlandene polen spanien og

nu gerne vil være observatører kina italien korea europa kommissionen og nu også japan her er der virkelig international

glæde os over ilulissat erklæringen om kontinentalsokkelproblematikken hvor de relevante stater har forpligtet sig til at forankre deres samarbejde i folkeretten det vil sige især fns havretskonvention og løse eventuelle uoverensstemmelser ad forhandlingsvejen det er både nødvendigt og meget perspektivrigt

på det felt

bekæmpelse af trafficking højt et område som det parlamentariske østersøsamarbejde har arbejdet intenst med i disse år i form af en arbejdsgruppe der har udarbejdet en rapport på området

labour network er et andet område som jeg gerne vil fremhæve positivt dette netværk opstod på initiativ af en arbejdsgruppe i et parlamentarisk østersøsamarbejde

det er overordentlig positivt at østersørådet deltager i dette arbejde de nordiske lande har rigtig meget at byde på og jeg vil opfordre ministeren til at medvirke til at nordisk ministerråd sikrer at de erfaringer der eksisterer inden for området

nordisk ministerråd spiller en betydelig rolle i det arktiske samarbejde ikke mindst inden for

dermed tilfører det nordiske samarbejde både de

vanskeligt kunne skabes af enkelte lande og er altså et engagement som også bør fortsætte arbejdet med at implementere stoltenbergrapportens forslag blandt

i ministerens redegørelse lægges der

jeg kunne ikke være mere enig for problemet med de nuværende projekter i globaliseringsinitiativet er jo at de ikke refererer til nogen overordnede målsætninger derfor vil jeg foreslå ministeren at han sammen med sine kollegaer i norden udarbejder en ny ramme for globaliseringsinitiativet der indeholder en analyse af hvilke udfordringer norden står

for at skabe en stærk og konkurrencedygtig

er et rigtig godt fundament for dette arbejde udvidelsen af eu og den øgede fokus på beslutninger

har stor betydning for de nordiske borgere i eu træffes der jo beslutninger som indvirker på borgernes liv begrebet regionernes europa giver ny betydning til det nordiske samarbejde og stiller også nye krav til dette nordisk råd har nu i et par år arbejdet på at identificere agere og influere på eu sager der har stor betydning for norden og dets borgere forbrugerpolitikken er et godt eksempel på dette

denne øvelse skal give resultater er det nødvendigt at nordisk råd og ministerrådet arbejder sammen

allerede sker på visse områder men der er plads til forbedringer

er opmærksom på at der skal koordineres nordisk når eu direktiver omsættes til national lovgivning

for at sikre at implementeringen af eu bestemmelser ikke skaber nye grænsehindringer nordisk råd har foreslået at de nordiske landes statsministre giver

fagministre til opgave at sikre dette i al ny lovgivning apropos grænsehindringer

under nordisk råds sessions vellykkede

om grænsehindringer

vi blandt andet regeringerne at arbejde for en gensidig anerkendelse af uddannelser i norden med henblik på at øge borgernes muligheder for at få arbejde og videreuddanne sig i et andet nordisk land det er for eksempel kedeligt at en nyuddannet elektriker fra island ikke kan få arbejde i norge på grund af uhensigtsmæssige bestemmelser

autorisation et andet forslag i vores

forbillede bør nedsættes en rådgivningskomité vedrørende grænsehindringer

nordiske lande bestående af medlemmer af nordisk råds delegation foreningen norden og embedsmænd fra relevante nationale myndigheder der beskæftiger sig med nordiske grænsehindringer

en konference i to tusind og tolv med temaet hvordan sikres en effektiv nordisk konsumentpolitik

om hvilken rolle forbrugerpolitikken skal spille i det nordiske samarbejde det nordiske forbrugersamarbejde skabte indtil moderniseringen af ministerrådet besluttet i to tusind og fem under dansk formandskab nogle gode resultater for nordiske forbrugere i eus forbrugerpolitik og det er det vi igen skal arbejde sammen om at sikre

hvad angår ministerrådets budget generelt

gerne kvittere for ministerens tilkendegivelse

at fortsætte det gode samarbejde med rådet og med

delegation en tæt dialog er vigtig for gode holdbare resultater i budgetarbejdet

mellem ministeren og delegationen vedrørende de kommende drøftelser om ændringer i budgettet for to tusind og tretten og rådets opfordring til at forhandle om større ændringer i budgettet gældende for de kommende to budgetår dette er helt afgørende hvis budgettet skal afspejle tydelige prioriteringer da store ændringer ikke kan ske med kort varsel jeg vil samtidig gerne stilfærdigt opfordre til at ministeren bidrager til at sikre at aftalen om budget to tusind og tolv overholdes af ministerrådet ikke mindst hvad angår nordisk kulturfestival kulturfestivalen i københavn var som tidligere år en stor succes i år

tur til at få en lang række nordiske kulturoplevelser noget som rigtig mange benyttede sig af de fire og tyve nordiske udsendelser på dr k skabte desuden en unik mulighed for at stifte bekendtskab med det nordiske sprog og med kulturen

jeg vil gerne afslutte med at sige tak for redegørelsen og tak for det der ser ud til at blive et positivt og frugtbart

for en massiv påvirkning udefra som gør det vigtigere end nogen sinde

om frihed og ligeværdighed som de nordiske samfund bygger på dansk folkeparti ser derfor med bekymring på at der nu i alle de nordiske lande findes religiøst funderede ideologiske kræfter der har til formål at ændre på den ligeværdighed og den frihed vi nordiske folk

vi vil derfor bekæmpe de kræfter der vil friheden og ligeværdigheden til livs derfor har dansk folkeparti også været en arg modstander af indvandring fra lande med en frihedsfjendsk kultur især når vi har kunnet observere at nogle gæster fra disse lande ikke med glæde har taget del i den danske frihed og taget afstand fra deres hjemlands tvang og undertrykkelse men desværre omvendt har forsøgt at udbrede egne undertrykkende normer og værdier i parallelle samfund i danmark siden to tusind og et er det heldigvis i stort omfang lykkedes venstre konservative og dansk folkeparti at bremse masseindvandringen til danmark det samme kan ikke siges om vores nordiske broderlande sverige har siden to tusind og seks og til

august i år givet ti gange så mange asylansøgere opholdstilladelse

danmark har danmark har givet syv tusind tre hundrede og seks og tyve og sverige har givet niogtredstusinde

er næsten syv gange så mange udlændinge blevet familiesammenført til sverige

til danmark danmark har givet enogtyvetusinde og syvhundrede og fireogtreds tilladelser og sverige har givet

er et selvstændigt land der selv på demokratisk vis må træffe beslutninger om hvilken udlændingepolitik

vil føre men det vækker bekymring i dansk folkeparti at ladeportene stadig står åbne i sverige det afføder nemlig flere problemer for de øvrige lande i norden nogle af indvandrerne til sverige rejser senere til danmark hvor de som nordiske statsborgere eller med opholdstilladelse i et nordisk land har udstrakte rettigheder måske bruger nogle indvandrere bevidst sverige som transit for at omgå de danske regler den store andel af ikkevestlige indvandrere i sverige med en antivestlig holdning bevirker at området kan virke som arnested for radikaliserede terrorister

det arktiske område har især betydning for forsvaret herunder naturligvis især for vores søværn søværnet har til opgave at overvåge det danske havterritorium at hævde det danske territoriums suverænitet og at sikre danske skibes sejlads i området i takt med at isen forsvinder bliver opgaven mere og mere krævende vores skibe skal længere mod nord og opholde sig i øde og stormomsuste farvande i længere tid ad gangen den øgede skibstrafik nødvendiggør øget fokus på redningsberedskab i et område der er endog meget vanskeligt at færdes i

har en udstrækning der er svær at fatte som sagt forøger åbningen af de arktiske områder søværnets opgaver samtidig med at de bliver vanskeligere det er derfor dansk folkepartis holdning at det kan blive nødvendigt i fremtiden at overveje

der har i flere år været særlig fokus på hæren på grund af missionen i afghanistan og flyvevåbnet bliver i det nuværende forlig i den grad tilgodeset med nye kampfly derfor bør man kunne tænke på søværnet i det næste forsvarsforlig der skal indgås i to tusind og fjorten det vil sige på et tidspunkt hvor vi forventer at være ude af afghanistan og derfor vil have frigjorte midler på forsvarsbudgettet det er derfor dansk folkepartis forventning at der kan være økonomisk mulighed for en eventuel

i takt med at opgaverne i de arktiske områder vokser

afslutningsvis vil jeg igen takke for redegørelserne og understrege dansk folkepartis positive indstilling til det nordiske og det arktiske samarbejde

for at tiltræde anden del af fn konventionen om aftaler om internationale køb det sker på

opfordring fra nordisk ministerråd og l seks er således et godt eksempel på at det nordiske samarbejde virker når det kommer til globalisering vi er en samling af små lande men samarbejder vi udgør vi faktisk den tiende eller ellevtestørste økonomi i verden det giver nogle muligheder for

på den internationale scene

fokus er kampen mod grænsehindringer her taler vi ikke om

hindringer for erhvervsdrivende som opererer på tværs af grænserne borgere som bor og arbejder på tværs af grænserne og så videre vi ønsker fra radikal side at kvittere for det arbejde som er blevet gjort de sidste par år jeg

et andet centralt område for danmarks udenrigspolitiske indsats siden samarbejdet for knap tyve år siden blev etableret har situationen i området ændret sig

medlemmer af eu eller eøs dog med undtagelse af rusland men på grund af den her undtagelse er det stadig vigtigt

venstre at vi fortsat samarbejder i østersørådet

miljøbelastninger og sikker skibstrafik derfor er det vigtigt at

vores samarbejde både i østersørådet

der i østersøområdet har været store forandringer ændrer arktis sig også markant disse år isen smelter og giver nye udfordringer og muligheder det er vigtigt at vi

vores aktive samarbejde i arktisk råd og i arctic

kan samarbejde det gælder miljøområdet det gælder

det gælder skibstrafik og det gælder samarbejde med de oprindelige folk danmark grønland og færøerne har allerede fremlagt en fælles strategi for arktis og jeg håber at vi kan forfølge strategien over de kommende år men også begynde at udmønte den i konkrete initiativer

i spørgsmålene når det kommer til arktis et eksempel er de mange muligheder for minedrift

et område som danmark har nogen stærk tradition for når det går vildt for sig henter vi lidt salt op fra undergrunden men ikke desto mindre er der interessante muligheder for minedrift i arktis eksempelvis er der mulighed for at sikre råstoffer til energibesparelser sjældne jordarter som bruges til solceller solceller energisparepærer og vindmøller minedrift i arktis kan således

bremse afsmeltningen i arktis selv

meget påpasselige det skal foregå under ordnede vilkår for skaderne på miljøet i forbindelse med udvinding af naturressourcer kan være uoprettelige i den forbindelse tror jeg det er vigtigt at vi som kongerige går

så vi sikrer en god beskyttelse af den unikke natur i arktis

og det gælder i alle henseender når det kommer til strategien i arktis

vi godt tilfreds med det nordiske samarbejde med de redegørelser der er kommet både

meget enig med ministeren i at norden har stærke kompetencer inden for bæredygtigt forbrug

produktion og for sf er det meget vigtigt at de nordiske lande arbejder for at fremme et bæredygtige forbrug

konsekvenser og for at sikre at vore ressourcer bliver anvendt på den mest effektive måde der er brug for at de nordiske lande går forrest

den grønne dagsorden det kan heller ikke komme som nogen overraskelse at vi i sf selvfølgelig er meget glade for at der bliver

en grøn dagsorden for det nordiske samarbejde de nordiske lande skal samarbejde om en ambitiøs klima og miljøindsats som belønner grøn omtanke derfor vil jeg gerne takke ministeren for at han lægger vægt på at vi i samarbejde med de øvrige nordiske lande skal nå energi og klimamålene det er vigtigt at de nordiske lande lader sig inspirere af hinanden og lærer nye metoder til hvordan vi i fremtiden kan omstille os til

grønne velfærdssamfund

forlænget til to tusind og tretten på arbejdslivsområdet er det helt centralt for

at den stigende ungdomsarbejdsløshed kommer på dagsordenen vi ved at der i maj var mere end tredstusind unge i danmark

berørt af arbejdsløshed det er de unge vi skal leve af i fremtiden og det er mig meget magtpåliggende at vi arbejder for at nedbringe arbejdsløsheden blandt unge jeg er derfor meget glad for at finland der har formandskabet for nordisk råd i to tusind og elleve allerede har afholdt en konference om ungdomsarbejdsløshed alt i alt er vi i sf meget tilfredse med redegørelsen og vi ser frem til at fortsætte det nordiske samarbejde om østersøsamarbejdet vil jeg sige at sf

i kølvandet på murens fald og rådet udfyldte dengang en vigtig

mellem de tidligere kommunistiske lande i østeuropa og vesteuropa den rolle ser lidt anderledes ud i dag hvor langt de fleste lande rundt om

østersøen er medlemmer af eu men brobyggerrollen til rusland eksisterer stadig og sf mener det er vigtigt at den rolle fortsat udvikles det er derfor tilfredsstillende at det

kommende tyske formandskab sætter fokus på kaliningrad som vi ser

desuden tre andre vigtige arbejdsområder for østersørådet

en stærk og mere koncentreret indsats for en samordning med alle de øvrige samarbejdsfora i regionen især med henblik på at løse de mange fælles miljøproblemer herunder at knytte arbejdet i helcom tættere til arbejdet i østersørådet miljøproblemerne i østersøen er allerede alarmerende og den risikerer at blive et af de første store

en meget kraftigere indsats for at begrænse forureningen for det andet en opprioritering af arbejdet for at etablere et sammenhængende baltisk

for det tredje ser vi et behov for at knytte det nordiske kulturelle samarbejde tættere sammen med det regionale kultursamarbejde omkring det fælles hav østersøen

igen takke ministeren for redegørelsen som er den første af sin slags som redegørelsen foreligger får man et glimrende overblik over de mange aktiviteter og samarbejder der foregår på de mange niveauer og jeg er glad for at redegørelsen efterlader

et overbevisende indtryk af at regeringen har givet det arktiske samarbejde en meget høj prioritet der er nemlig mange og store udfordringer der venter forude ligesom der er mange interesser på spil derfor er det også en god beslutning der er

til udarbejdelse af et internationalt instrument om beredskab og bekæmpelse af olieudslip i de arktiske farvande jeg ved at man i nordisk råds miljø og ressourcudvalg

sit sommermøde i grønland drøftede søfartssikkerheden i

en god dialog på tværs af partierne og landene og et konstruktivt samarbejde i udvalgene der var heller ingen sure miner i modsætning til hvad vi måske har oplevet her i salen de sidste par måneder

der er så nogle der vil sige at det er fordi nordisk råd

hvis man kigger efter i papirerne og beslutningerne

går ud på at vi skal sætte af fra den rapport

det sker ud fra en grundholdning som nok adskiller sig fra den tidligere talers nemlig en grundholdning der siger at vi er åbne samfund det vil vi gerne være det bestræber vi os på internt i de nordiske lande og i nordisk råd det skal vi også være over for omverdenen og derfor skal udenlandske arbejdere være velkomne i de nordiske lande men det skal jo ske på lige vilkår og derfor

nogle ting som vi synes at en sådan arbejdsgruppe kunne arbejde med og en

af tingene er et problem som er fælles for alle de nordiske lande nemlig at vi er nødt til at kigge på om der skulle være nogle eu regler der forhindrer os i en effektiv indsats over for social dumping og det er der jo noget der tyder på at der er jeg tænker på de domme som domstolen har afsagt lavaldommen

men også på det seneste en dom imod island fordi de krævede af udenlandske virksomheder at de betalte fuld løn under sygdom

at virksomhederne arbejdsskadeforsikrede sig på vegne af deres arbejdere

som jo nu er under prøvelse ved efta domstolen

de samme anklager som

de svenske fagforeninger blev dømt for jeg tænker på belgien der

er en sag på vej imod fordi de har et kontrolsystem i forhold til udenlandske virksomheder der meget ligner det som vi har her i danmark og der håber jeg at i jeg mener at alle partier burde være

at det er fuldstændig uacceptabelt at eu blander sig i vores konfliktret og i medlemslandenes ret til at beskytte sig imod social dumping det har i hvert fald været danmarks stilling ved eu domstolens behandling

af de domme jeg omtalte før det er svært at ændre eu regler det tror jeg alle må erkende selv undertegnede

men det vil helt klart gøre det nemmere og give os en stærkere udgangsposition hvis de nordiske lande står sammen og prøver at udmønte de fælles holdninger vi har haft til domstolens indblanding i de ting og og blandt andet på det grundlag støtter den europæiske fagbevægelses krav om en social protokol og ændringer i udstationeringsdirektivet alt sammen med det formål at sikre

stille de samme krav til udenlandske virksomheder som

mulighed for at få en normal tilværelse i vores lande at vi skal kigge på vores lovgivning om den nu også er effektiv nok

en udmærket strategi på det område jeg kunne måske nok savne nogle mere konkrete politiske udmeldinger i forhold til at vi

vil en fredelig udvikling i det arktiske

at vi skal være meget på vagt over for det der sker når

så ser vi ofte en militarisering

hævde sin suverænitet i området

end at medvirke til en øget militarisering og det kunne vi jo for eksempel udmønte ved et krav fra danmark om at arktis skal erklæres som atomvåbenfri zone

det er stort set umuligt at have et beredskab

at man kan lave en effektiv redningsaktion hvis et krydstogtskib med flere tusind passagerer kommer ud for en katastrofe derfor burde man indføre nogle skrappere regler i forhold til krydstogtskibes sejlads for eksempel et krav om at de altid sejler to og to

sammen så det ene skib har mulighed for

det var bare nogle få bemærkninger til de udmærkede redegørelser og jeg ser da frem til

til stede måske også kommenterer disse ting i hvert fald herre bertel

jeg vil her benytte lejligheden til at slå et slag for at vi i de nordiske lande bliver lidt bedre til at koordinere ikke mindst

store investeringer der har tidligere været nævnt problemer med studerende og den

uhensigtsmæssigt kapløb mellem staterne om hvor meget man vil man vil betale for den ene

har jo trods alt et fælles nordisk

brændsler men ikke ikke desto mindre

at priserne er meget forskellige for den enkelte forbruger her kunne vi have en rigtig god

i lighed med det der er

flere gange i dag at det er et fantastisk vigtigt område som bliver

samarbejdet får lidt flere muskler når der nu kommer sekretariat til at orientere mange interessante observatørlande den vigtigste passus er for os at se nok det der står i konklusionen og

afgørende betydning at der internationalt bliver udarbejdet obligatoriske regler for skibe der sejler i de arktiske farvande det har flere været inde på her i eftermiddag men det siger jo sig selv

at med masser af smeltet is et foranderligt landskab og mange nysgerrige turister i et

alene opmåling af det enorme område kalder på en ekstremt stor indsats

international hjælp for at kunne løse opgaven jeg kan sagtens se for mig hvem den internationale presse vil kigge på hvis et krydstogtskib går ned i det nordgrønlandske

at den her sag er blevet opprioriteret og endnu en gang

ikke mindst de kloge ord i redegørelsens afslutning om at vi nu er under konkurrence på områder hvor de nordiske lande før kunne regne sig for førende

det ligeledes en korrekt konstatering at vi i en tid med knappe ressourcer skal sikre at hver krone giver nordisk merværdi vigtigt er her ikke mindst samarbejdet om klima miljø og energi og den fælles bestræbelse på at udvikle og fremme

vi har jo tilsluttet os mange af forslagene men jeg havde forventet der stod noget mere om hvad der så var sket vi nordiske lande tog i nitten halvfemserne initiativ til at styrke østersøsamarbejdet og til sfs ordfører må jeg sige at

at det var et særligt sf initiativ jeg tror såmænd vi var mange der var enige om det for det lå jo klart for eksempel gik jeg selv meget kraftigt ind for det så jeg ud fra at det var et fælles arbejde vi vi følte jo alle sammen klart på det tidspunkt i

værnes om de baltiske lande for man kunne ikke vide

ville ske der var nogle socialdemokrater som skrev artikler

balterne ikke skulle søge deres frihed og selvstændighed fordi

bredt enige jeg tror det var niels helveg petersen

development forum leverede en meget stor og væsentlig indsats for at trække balterne

gjorde så meget godt og klogt som de gjorde dette østersøsamarbejde er samtidig et samarbejde som konstruktivt inddrager rusland og giver et forum for en god politisk dialog med rusland nord stream er jo lige åbnet og derfor er

som nævnes blevet så meget desto vigtigere med dennes ambition om at skabe et sammenhængende baltisk energimarked omfattende elektricitet naturgas og gasoplagringsfaciliteter et andet aspekt af østersøsamarbejdet der bør nævnes for dets praktiske betydning er retssamarbejdet til forhindring af menneskehandel smugleri illegal indvandring med mere dagens tredje redegørelse handler om det arktiske samarbejde det er godt at der nu kommer en årlig redegørelse så vi kan skubbe på den videre udvikling her skal danmark virkelig arbejde for rigsfællesskabet og her er det vigtigt at hele rigsfællesskabet føler at den danske regering går efter kontante konkrete resultater på fællesskabets vegne derfor hilser jeg

nu udnævner den arktiske ambassadør vedkommende blev jo bebudet som særlig arktisk repræsentant

lene espersens arktiske strategi og selv udpegede jeg jo også en midlertidig arktisk ambassadør mens vi havde

her er redegørelsen desværre tvetydig på side en står at arktisk råd har indført den første juridisk bindende aftale nogen sinde

foråret som netop forpligter de otte lande til eftersøgning og redning det er godt det er en kodificering

slår vi syv kors for os og siger at dette ikke er realistisk

at vi alligevel gøre noget det må vi jo have lidt mere styr på for hvad er så aftalen i arktisk råd

fornuftigt nok satser man på den forebyggende indsats med mange gode

undervejs men det ene kan altså desværre ikke udelukke det andet her må man indskærpe forpligtelserne inden for arctic

klar over deres forpligtelser

lande jo også har tilsluttet sig præcis dette punkt i stoltenbergrapporten

til slut også fremhæve de muligheder der ligger for grønland i the joint committee de skal udnyttes og udbygges med disse bemærkninger tager det konservative folkeparti

det ville være ufornuftigt for ikke at sige uansvarligt ikke at gå ud fra det derfor er vi i inuit ataqatigiit glade for regeringens beslutning om også at aflægge redegørelse om det arktiske samarbejde netop samarbejde med de andre arktiske stater er nemlig helt centralt i en udbygning af et sørednings eftersøgnings og ikke mindst oliespildsberedskab som skal ligge til grund for en fornuftig udvikling i arktis samarbejde mellem staterne er også nøgleordet i forbindelse med fastsættelse af for eksempel sikkerhedskrav både til skibstyper og til sejladsruter sådan som

med i imos polarcode vi er også glade for udmeldingen i pressen i dag om at danmark får en ambassadør for arktis der er ingen tvivl om at dette initiativ vil styrke rigsfællesskabets arktiske profil jeg har stor tiltro til at den danske regering vil samarbejde tæt med grønlands og færøernes regeringer

om den nye ambassadørs virke den nye arktiske redegørelse afspejler fint det øgede fokus på arktis som denne regering og verden omkring os har redegørelsen giver et godt overblik over de nationale og internationale aktiviteter som danmark har engageret sig i gennem de seneste år som medlemsstat af arktisk råd og arctic

har danmark rige muligheder for at påvirke den arktiske dagsorden under rigsfællesskabets formandskab

arktisk råd underskrev de arktiske stater den første juridisk bindende aftale search and rescue aftalen som det også nævnes i redegørelsen

jeg håber at rigsfællesskabet vil øge sin deltagelse i arktisk råds arbejdsgrupper som løbende udarbejder

som udarbejdes i regi af arktisk råds arbejdsgruppe for beskyttelse af det marine miljø

og sejlads som vi ser i de arktiske farvande

opdateres i henhold til den udvikling der er sket i forhold til

menneskerettigheder generelt et område som man netop i disse år afdækker i en række fn initiativer i år færdiggjorde

representative john ruggie sin rapport om samspillet mellem staters ansvar for at beskytte befolkninger mod overtrædelser af menneskerettigheder og selskabers ansvar for at respektere menneskerettigheder her til efteråret har menneskerettighedsrådet som følge af rapporten oprettet en særlig arbejdsgruppe om menneskerettigheder og transnationale selskaber

global compact et sæt af principper som selskaber bør overholde og som består af fire internationale instrumenter menneskerettighedserklæringen ilo erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen rio deklarationen om miljø og udvikling samt antikorruptionskonventionen altså et sæt af principper som bør ligge til grund for enhver industriel udvikling også i arktis her er det helt centralt at vi i rigsfællesskabet sikrer og monitorerer at befolkningernes og eventuelle

overtrædes grønland og danmark har et ansvar for at også udviklingen i arktis

sker på en forsvarlig og ansvarsfuld måde i grønland debatterer vi i øjeblikket anlæggelsen

aluminiumssmelteværk et projekt som roligt kan kaldes et megaprojekt vi debatterer jernmine sjældne jordarter og endda uranudvinding alt sammen på en gang alle projekterne har tråde ud i verden for det meste mod syd

smelte aluminium skal der udvindes bauxit og raffineres alumina et andet sted i verden vores sjældne jordarter udgør en trussel mod kinas monopol på råstofferne samtidig med at de afføder en særlig interesse fra blandt andet eu vi i inuit ataqatigiit slog endnu en gang fast under debatten om uran i inatsisartut i sidste uge at vi står ved vores nultolerancepolitik uranudvinding i arktis så vel som i resten af verden medfører internationale og miljømæssige implikationer som på nuværende tidspunkt ikke giver den tryghed omkring radioaktive stoffer som vi mener der bør være inden man begiver sig ud i at være en uranudvindende nation det meste af arktis er tyndt befolket

arbejdskraft udefra ikke kun i grønland men også i andre dele af arktis det er derfor vigtigt at debatten om

gøres nuanceret og at vi ser på hvordan vi både i norden og i arktis kan samarbejde om netop netop denne problemstilling jeg mener det er vigtigt at

mangfoldigheden og forskellene mellem befolkningerne i det arktiske og det nordiske afspejles i denne debat det er også vigtigt at vi ser på arktis som en helhed når vi taler om råstofudvinding til lands og ikke mindst til havs der er brug for høje og fælles arktiske minimumstandarder både omkring de demokratiske og samfundsrelaterede aspekter og omkring miljøaspekterne her har rigsfællesskabet meget

at sikre en ansvarsfuld udvikling som led i dette øgede

beredskab har formanden for naalakkersuisut og ias partiformand kuupik kleist foreslået

oprettes en international oliespildsfond finansieret af oliebranchen jeg tilslutter mig fuldt ud forslaget og mener at netop denne slags internationale aftaler er helt nødvendige der er ingen tvivl om at danmark er en vigtig medspiller i det arktiske med grønland råder danmark over en del af arktis som er geografisk stort men også vigtigt både geopolitisk og i den videnskabelige verden grønlands indlandsis har gennem årtier leveret en helt anden ressource som har givet hele verden mere viden om de klimaændringer vi oplever i disse år indlandsisen og grønland har nemlig lagt is til de iskerneboringer

udvikling og alt det andet jeg mener at danmark fortsat bør bevare og forstærke sin førerposition inden for arktisk forskning og dette skal afspejles tydeligt i de midler der afsættes ikke mindst bør vi sikre at den producerede viden indenfor arktisk forskning forankres lokalt hvilket bør ske i samarbejde med relevante institutioner i både grønland og danmark tilbage til spørgsmålet om hvis eller når der sker et oliespild når det sker bliver de helt centrale spørgsmål

hvor omfattende er oliespildet og hvor gode er vi til at tage os af det

katastrofehåndtering og det skal der være en politisk vilje til politisk vilje til at øge beredskabet og til at samarbejde om den fortsat fredelige udvikling af arktis

organisationer som inuit circumpolar councils deltagelse i arktisk

de her organisationer rent faktisk har deltaget lige siden oprettelsen af arktisk råd

seks og halvfems og og er med som permanente deltagere

ligger også til grund for de konsensusbeslutninger der bliver taget i arktisk råd

er meget vigtig det er jeg helt enig

nogen organiseret måde at inkludere oprindelige folk i

på alle niveauer altså på senior arctic officials niveau på arbejdsgruppeniveau og også i ministerielle

er vigtigt at man sørger for at der selvfølgelig også

både inuit circumpolar council i canada og alaska og for eksempel samerådet

citat fra chefen for grønlands kommando

i det nye nummer af cs bladet fra november i år regeringens redegørelse om

samarbejde viser på mange måder

den samme forståelse

der er langt større end man tidligere har forstået i danmark der er i redegørelsen en række gode forslag til den indsats over for den arktiske virkelighed som den nye

regering gerne vil være med til jeg kan nævne emner som en større indflydelse til arktisk råd herunder et fast sekretariat udbygning af forsvarets samarbejdsmuligheder redningsmuligheder

bedre kortlægning af havet omkring grønland støtte til det virtuelle arktiske universitet uarctic bedre kommunikation mellem arktiske forskere stiftelse af et internationalt instrument om beredskab og bekæmpelse af olieudslip kortlægning

sårbare marineområder en fælles indsats på sundhedsområdet etablering af en nuklear beredskabsplan for grønland udvikling af dansk kinesisk polarforskning disse eksempler er endda kun nogle af de mange ønsker der er omtalt i redegørelsen og det er de samme ønsker der er afspejlet i

som den forrige regering fremlagde sammen med regeringerne i grønland og færøerne det kan vi i siumut bestemt ikke have noget imod det viser netop forståelsen for at den danske forbindelse til arktis er ved at stige i værdi

udtalte men jeg bliver nødt til at spørge den nye regering hvor er pengene til alle disse nye ønsker

økonomiske politik der viser at forståelsen for det nye arktis også er nået fra udenrigsministerens kontor til finansministerens finansministerens kontor for hvis man ser på finansloven er der ikke meget der tyder på

den arktiske værdi for danmark også bliver udtrykt i en dansk økonomisk strategi det er til gengæld situationen i canada norge og ikke mindst rusland hvor investeringerne i den arktiske fremtid er meget store og meget fremadrettede der foretager man investeringer i såvel beredskab som forsvar og infrastruktur nye investeringer der skal sikre nationernes interesser i den udvikling der kommer når isen smelter og de arktiske havne bliver sejlbare på en helt ny måde som siumut ser den danske finanslov peger den i sin nuværende form

noget anden retning der er ingen sikkerhed for den hidtidige indsats

ingen sikkerhed for fortsat tilskud

på vej inden for forsvaret og vi ved endnu ikke hvordan de vil ramme grønland der er ingen klarhed over hvor den danske delfinansiering af

nye sekretariat under arktisk råd skal komme fra der er ingen klarhed over hvor finansieringen til en

for de nye isfri områder skal komme fra og helt klart bliver det i redegørelsen at danmark ikke på nogen

vil garantere for søredning

grønlandske farvande

realistiske økonomiske rammer være muligt at etablere et effektivt og fuldt dækkende

dertil er afstandene i det arktiske område

mon ikke det er den samme danske magtesløshed

grønlands kommando henrik b kudsk mente da han sagde at vores rolle i arktis er blevet større

hvordan han agter at finansiere de mange gode tiltag som denne rapport omtaler hvordan han agter at få danmarks rolle i arktis til at hænge sammen

den nødvendige finansiering fremover hvordan han vil bringe den danske selvopfattelse på linje med det ansvar man som arktisk stat i dag må påtage sig ikke kun når vi taler om klimaproblemerne og forskningen men også i forhold til den rivende udvikling

udnyttelse af råstoffer og tung trafik i området og ikke mindst hvordan danmark vil sikre et helt nyt samarbejde med grønland om udnyttelsen af de positive sider af klimaændringerne altså hvordan danmark vil sikre sig et partnerskab med grønland i den erhvervsmæssige udvikling der vil følge med de

og det nye internationale fokus på grønland lad mig runde

af med et par forslag hvis regeringen mangler penge til sin udvikling af den arktiske strategi

aftalen med usa om brugen af thule til missilskjoldsprojektet

nogen som helst fordele til grønland lad dog usa medfinansiere hele indsatsen i grønland når usa selv har nydt godt af vores land i årevis og hvis regeringen virkelig har brug for at spare på den militære indsats i grønland hvad vi ikke håber så luk dog siriuspatruljen i stedet for at skære andre steder alle andre steder vil besparelser på forsvarets indsats i grønland betyde betyde større fare for afviklingen af trafikken på havet sikringen af mennesker i nød

satellitteknologi kan suveræniteten i nordøstgrønland sagtens håndhæves

en række unge danske mænd kører rundt deroppe på hundeslæder og fryser

punktet oppe på det samråd hvor jeg var inde og

jeg har set frem til den nordiske redegørelsesdebat i dag hvor vi forhåbentlig også fremadrettet kan samle op på alle de spørgsmål der blev drøftet på nordisk råds session i københavn

prøvet tidligere og for mange andre

som jeg også sagde og har sagt tidligere jeg mig rigtig rigtig meget til at drøfte det nordiske samarbejde mere ikke kun her i salen men også andre steder regeringen prioriterer det nordiske samarbejde rigtig højt det er skrevet ind i regeringsgrundlaget og det glædede mig i den grad

herre bertel haarder kvitterede for det under nordisk råds session i københavn her i folketingssalen

regeringens ambitionsniveau for det nordiske samarbejde er højt ingen tvivl om det det afgørende er at samarbejdet har konkret indhold og skaber resultater til gavn for nordens borgere det er lige så vigtigt at landene bliver ved med at se på om det nordiske samarbejde er på ret kurs eller om det kan gøres bedre

også andre der har været inde på i dag og selvfølgelig kan det altid gøres bedre vi har et godt og meget meget unikt udgangspunkt for et stærkt samarbejde fordi vi i norden tænker ens vi har fælles værdier velfærdsmodeller og fælles sprog og kulturforståelse derfor

ikke været svært at etablere mange af de samarbejdsordninger som vi kender i dag nordisk pasunion muligheden for at studere og arbejde i de nordiske lande

ligestillingsområdet er vi også et forbillede jeg noterede mig også at der under

det udenrigspolitiske og hvordan vi også

de lande som har oplevet det arabiske forår og det er jeg

end der skiller os og derfor er det også let for nordboere at krydse grænser for at studere arbejde og lave forretninger

i de øvrige nordiske lande

hørt tidligere trækker vi på nordens fem og tyve millioner indbyggere så er talentmassen større inden for alle områder det skal vi selvfølgelig udnytte vi skal spille sammen der hvor vi kan gøre en forskel i verden i to tusind og syv vedtog de nordiske statsministre en nordisk globaliseringsstrategi

og i dag er den nordiske indsats på det her område kommet rigtig langt globaliseringsindsatsen er et godt eksempel på at man ved at samle penge i en pulje kan opnå anderledes og mere synlige resultater end hvis man spreder pengene ud på mange små projekter vi skal fortsat satse på det nordiske samarbejde fordi det lønner sig og gavner borgerne virksomhederne og væksten men som andre

forandrer verden sig hele tiden og med hastige skridt

alle taler om i øjeblikket og der kan sammenholdet der kan det at samle en fælles indsats på det innovative

det kreative gøre at vi i den grad kan klare os meget meget bedre i fremtiden vi skal spørge os selv i den nuværende situation om vi er der hvor vi bør være det nordiske samarbejde skal være mere end møder og konferencer det skal gøre en forskel i verden

en forbundsstat som der er nogle der har sat på dagsordenen vi har allerede velfungerende institutioner nordisk ministerråd nordisk råd og uformelle

og udenrigspolitiske område og det var fuldstændig utænkeligt for tyve år siden vores opgave er at sørge for at satse på de rigtige politikområder og

fokusere indsatsen lige netop der også i det bredere perspektiv er det vigtigt at det nordiske samarbejde fungerer målrettet og effektivt i en tid med knappe ressourcer skal hver en krone give nordisk merværdi

i redegørelsen på allersidste side

hver en krone skal give merværdi specielt i lyset af den tid vi er i øjeblikket og her tænker jeg selvfølgelig på den finansielle krise som vi alle sammen er berørt af pengene skal bruges bedst muligt det kræver at der konstant arbejdes med at fokusere og prioritere nordisk ministerråds mange forskelligartede aktiviteter med vægt på hvad der skaber nordisk merværdi samtidig skal de aktiviteter som finder sted i nordisk regi koordineres med de

øvrige internationale bilaterale og nationale aktiviteter

en anden ting som også er rigtig rigtig vigtig det er den folkelige opbakning

nordiske samarbejdes styrke ikke mindst den stærke forankring hos

er fuldstændig unik og savner modstykke i andre internationale organisationer og samarbejdsfora jeg kender ikke noget

til det nordiske samarbejde og hvis der er nogen der kan komme med et bud så tager jeg vældig gerne imod det men jeg har ledt og jeg har spurgt jeg kender ikke noget modstykke til det

skal vi mødes seks gange hvor mange gange skal vi

for mig er det fuldstændig ligegyldigt det det handler om

vi mødes når der er noget på dagsordenen men det der måske er vigtigere er at

lige præcis vil styrke det nordiske samarbejde vi støtter også de

norske prioriteringsområder for næste år temaet om velfærdsstaten og konkurrenceevnen

et stærkt og veludbygget velfærdssamfund

konkurrencekraft de nordiske samfundsmodeller med en veludbygget offentlig service har i mange år klaret sig rigtig godt i en globaliseret verden ved at give folk lige og gode muligheder i livet og tryghed under de forandringer som har fundet sted igennem årene

styrke at vi kombinerer konkurrence og fleksibilitet med social stabilitet og tryghed

om hvorfor vi i danmark er blandt de lykkeligste folkefærd og jeg tør vædde på at der gælder

nordiske lande og jeg tror at netop tryghed vil være et centralt emne

jeg helt sikker på befordrer

andre ting lige adgang til børnepasning uddannelse og sundhedsydelser af høj kvalitet har bidraget til at alle arbejdsdygtige kan være aktive på arbejdsmarkedet og dermed have en høj

en afgørende forudsætning for vækst og velstand og måske

ja jeg har næsten

at sige så hensigtsmæssigt dengang og

var et tema på nordisk råds session og jeg ved at

fortælle om de voldsomme begivenheder

sommer det var tragisk men jeg synes det var rigtig smukt at vi netop satte det på dagsordenen her i københavn vi skal holde fast i den nordiske samfundsmodel også selv om den økonomiske krise stiller krav om langt

hårdere prioriteringer i den økonomiske politik og det kræver at vi er villige til at modernisere vores velfærdssamfund så vi

samråd vi havde at jeg naturligvis vil invitere alle medlemmer

senere i februar måned så vi netop kan

formanden har rejst sig op og betyder det

området det er derfor regeringen

i det arktiske spørgsmål vi agter at opprioritere både indsatsen i

som svar til herre per stig møller

regeringen er arktisk råd det primære forum for regionalt samarbejde i arktis indsatsen skal være båret af dialog forhandling og internationale regler og det er i øvrigt ganske gunstigt at et område hvor mulighederne men også udfordringerne er så store i så høj grad er præget af samarbejde og vilje

fælles svar

arbejde for at beskytte miljøet og befolkningen i

også de oprindelige folk og ikke mindst i forbindelse med de to temaer der er nævnt i mange af

nemlig råstofindvindingen og skibsfarten redskabet til det er den arktiske

man vil kunne bemærke at strategien ikke er nævnt i redegørelsen og det er fordi redegørelsen kun strækker sig frem til vores engagement til og med juni to tusind og elleve og strategien bliver først præsenteret i august strategien er blevet til i et meget tæt samarbejde mellem danmark grønland og færøerne

sigtet med det er at styrke og samle som aktiv og seriøs aktør

med grønland og færøerne og det betyder at jeg personligt vil sætte mig i spidsen for det her arbejde det betyder også at vi agter at udpege en arktisk repræsentant ambassadør som tovholder for at sikre at strategien også bliver

vi vil udarbejde en handlingsplan som sætter navn på hvordan vi udformer strategien til virkelighed jævnfør det føromdiskuterede marxcitat og sikrer at der er konkrete målsætninger for at sikre strategiens opfyldelse det betyder at vi vil arbejde for et fredeligt og sikkert arktis jeg tror det var herre finn sørensen der stillede spørgsmål

kapløb i forbindelse med militære udfoldelser vi vil forsøge at skabe et område med

vækst og samfundsmæssig bæredygtighed

er vigtigt at understrege at der bor fire millioner mennesker i det arktiske område

et område hvor folk lever og arbejder det skal være en indsats der er båret af respekt for klima natur og miljø og i tæt samarbejde også med vores øvrige internationale partnere det vil også ske i en nordisk ramme det unikke ved samarbejdet der udfolder sig i øjeblikket er jo at det foregår i mange fora der er et arktisk samarbejde det fungerer godt

som styres af den norske udenrigsminister

og hvor danmark så aktivt havde kastet sig ind

samtidig er vi jo forskelligt placeret i forhold til eu samarbejdet og nato samarbejdet kunsten i samarbejdet er i virkeligheden at vi kan få alle de forskellige samarbejder til at spille sammen det gælder også for østersøen som jeg vil sige lidt om nu det er

daværende udenrigsminister uffe ellemann jensen og

et østersøråd vilkårene i vores region har ændret sig dramatisk siden dengang men

hvor rusland er med og hvor rusland engagerer sig aktivt i samarbejdet det er vigtigt for os alle sammen de konkrete elementer i samarbejdet er både miljøet det er økonomisk vækst det er tiltrækningskraft på ressourcer og

jeg tror det er helt afgørende vigtigt at

og en ren skibsfart så vil jeg vende mig til nogle af de konkrete spørgsmål der har været stillet undervejs og som jeg ikke har besvaret

inde på udvinding af råstoffer i forhold til miljøet jeg tror det er rigtig godt at vi alle sammen er opmærksomme på det og passer på jeg tror bare også

som er tættest på er de mennesker der bor i

vil sige det er dem der om nogen har interesse i at varetage alle de hensyn der er i forhold til et meget sårbart miljø

de samtaler jeg har haft blandt andet med landsstyreformand

forbindelse med nordisk råd og vi havde også et møde mellem de nordiske udenrigsministre i forbindelse med eu udenrigsministermødet i mandags i bruxelles og der bliver arbejdet på det vi

blandt de nordiske udenrigsministre hvor tanken er at vi skal gå endnu videre i det fælles arbejde med at udmønte de ting vi kan inden for stoltenbergs anbefalinger for den del der vedrører den fælles udenrigspolitik

det er meget vigtigt for os at dette foregår i et meget tæt samspil

fysisk skulle sidde i det danske udenrigsministerium men vil i sagens natur være i meget tæt kontakt med grønland og ofte besøge grønland fordi det er vigtigt at det bliver fælles strategier

for at sikre udfoldelsen af den arktiske

vi har en fælles høj ambition i forhold til klima og miljø

at det er vigtigt at vi sikrer midler også til det helt unikke forskningsarbejde der foregår omkring arktisk forskning

både herre per stig møller og fru sara olsvig og jeg tror også fru doris jakobsen var inde på spørgsmålet om

en bedre sikkerhed til søs det er en ganske stor opgave fordi

og derfor tror jeg vi er nødt til at gøre det også med den realisme for øje

vi skal sikre en bedre satellitovervågning af områderne vi skal lægge de ting vi allerede har sammen

de ting vi har i forhold til vejrsatellitstationer

noget nyt oven på men bruger de ting der faktisk er

vi kan have brug for at øge den samlede indsats

en fælles strategi både for danmark grønland og færøerne og det betyder det

jakobsen at det også er noget vi i så fald vil komme til at håndtere i fællesskab både

grønland og færøerne så tror jeg

at forberede sig på den situation der opstår hvis katastrofen sker

klart at vi skal gøre alt hvad vi kan for at prøve

vi ved at betingelserne der skal arbejdes under er ekstreme vi ved at afstandene er meget store men netop derfor er det jo vigtigt at forberede sig på det og så er jeg ved fru doris jakobsens spørgsmål som afrunding

finansieringen af det er noget vi skal lave i fællesskab det vi bidrager med fra dansk side er et nyt sekretariat det

det er i fællesskab vi skal udforme det og det

været løfterigt ved debatten i dag at alle ordførere har set visionerne og

perspektiverne i det arktiske område

deltog selv i en debat på politiken for

tre uger siden og jeg kan huske at

norske udenrigsminister der spurgte kan man virkelig fylde en debatsal op på politiken med en debat om arktis

jeg tror også man må sige at det havde man nok ikke kunnet for ti år siden men det viser en fantastisk vækst i forståelsen for hvor betydningsfuldt det her er østersørådet

den betydning det har men jeg tror debatterne her kan være med til det og derfor

kvittere for en

har været båret af synes jeg

en meget stor enighed blandt alle folketingets partier om at det her vigtigt det er noget vi vil ofre opmærksomhed det er noget vi vil gøre noget ved

vil kigge rigtig godt efter om nogle af de løfter der er givet i den arktiske strategi om handlingsplan om arktisk ambassadør og så videre nu også bliver omsat

er

der kan også være steder hvor sikkerheden spiller så afgørende og stor en rolle at det er meget dyrt at drive en ambassade og

på det konkrete spørgsmål vil ja vi vil gerne vende tilbage og redegøre for i hvert fald senest om en år hvor langt vi så

lande

jeg